i dag er der følgende anmeldelse skatteministeren lovforslag nummer k to hundrede og tre og tredive

social indenrigs og børneudvalget har afgivet beretning om normeringer i daginstitutioner

på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den syvende maj to tusind og nitten

jeg er glad for at nogle af vores kollegaer dukker op senere for

men velkommen til de kollegaer som er med fra starten men der er heldigvis også dygtige kvindelige kollegaer på ordførerrækkerne jeg vil gerne på vegne af forespørgerne takke ministeren for at stille op i

dag til den årlige energipolitiske redegørelse vi ser frem til at få en diskussion om det vi alle sammen finder utrolig vigtigt om

rigtig mange uden for murene her snakker mere om valgkamp

jo vigtigt at holde energipolitikken på sporet og jeg ser frem til debatten i dag

tak for det og så er det energi forsynings og

er glad for den her anledning til at drøfte energipolitisk redegørelse to tusind og nitten med folketinget sådan et tilbageblik på året der gik

energipolitik er en god anledning til at gøre status og dommen er klar danmark er og bliver et globalt grønt foregangsland gennem årtier har danmark leveret imponerende resultater og vi har opbygget en lang række grønne styrkepositioner det blev endnu en gang i to tusind og atten anerkendt da det danske energisystem på tredje år blev kåret som verdens

fortsætte med at sætte ambitiøse mål for den grønne omstilling i danmark så aktørerne ude i verden også fremadrettet vil kigge mod danmark for morgendagens smarte grønne løsninger og vi er godt på vej må man sige

bliver som land ved med at sætte nye rekorder energiaftalen fra sommeren to tusind og atten bidrager kun til dette

sat et ambitiøst mål om at danmark senest i to tusind og halvtreds skal være klimaneutralt og vi har anvist vejen til fem og halvtreds procent ve i i to tusind og tredive regeringen arbejder derudover for et eu mål om nettonuludledning før to tusind og halvtreds

en ny europa kommission der har danske prioriteter på dagsordenen på den måde går danmark foran i den globale og europæiske indsats for at leve op til parisaftalen danmarks grønne brand har skabt genlyd ude i verden

ved med arbejde hårdt for at sikre et fortsat højt tempo i den grønne omstilling så vi kan styrke vores førerposition det er regeringen opsat på

gode danske tradition på energiområdet med brede politiske forlig og lange tidsperspektiver det skaber stabilitet og sikrer investeringer så vi fortsat kan være med helt i front

indgik vi ikke bare den bredeste men også den grønneste energiaftale i danmarkshistorien og det er jeg både glad og stolt over energiaftalen markerer et kursskifte i energipolitikken som regeringen fortsat vil arbejde for skal forblive drivkraften i den grønne omstilling af vores energisystem og vi er allerede godt på vej vi slår rekorder igen og igen med det seneste teknologineutralt udbud af vind og sol

på kun to

det er seks gange lavere end tidligere og i marts i år rullede nyheden så ud på de landsdækkende medier om et nyt støttefrit vindmølleprojekt på hirtshals havn jeg har stor respekt for og tillid til de mange danske virksomheder og medarbejdere der hver dag bidrager til den grønne omstilling

den imponerende rejse

i to tusind og halvtreds jeg vil dog gerne

andet end blot den hjemlige politik nemlig den internationale energipolitik den danske energipolitik kan ikke ses isoleret der skal rykkes globalt og også her går danmark foran heldigvis fortsatte den grønne omstilling i to tusind og atten med at cementere sin betydning på den internationale scene

har gjort det herhjemme på cop24 i katowice

hundrede og seks og halvfems parter til fns klimakonvention enige om stort set alle dele af det regelsæt der skal bidrage til at indfri ambitionerne i parisaftalen fra to tusind og femten det er samlet set et meget tilfredsstillende resultat men der er brug for et højere tempo i den grønne omstilling hvis vi skal nå målene

på energiområdet med flere af de store vækstøkonomier såsom kina indonesien og indien så vi kan dele vores erfaringer seneste har fns generalsekretær bedt danmark om at påtage

ledende rolle frem mod klimatopmødet i new

energisporet på topmødet

som danmarks særlige udsending for klima og energi frem til slutningen af to tusind og atten og med energiaftalen blev det også aftalt at der skal ske et markant løft af eksportfremmeindsatsen på energiområdet på den måde hjælper vi dansk grøn teknologi til at finde vej til eksportmarkeder hvor de kan accelerere den grønne omstilling samlet set har to tusind og atten derfor styrket fundament for at danmark også fremover er en vigtig drivkraft bag den globale grønne omstilling også i eu har den grønne omstilling af vores energisystem længe været et fokus på den energipolitiske

i to tusind og atten rådet og europa parlamentet indgik i slutningen af to tusind og atten aftaler på de sidste af i alt otte forslag i den såkaldte vinterpakke der er en central del af udmøntningen af energiunionen energiunionen udgør rammen for de mest centrale initiativer vedrørende europæisk klima og energipolitik i perioden fra to tusind og femten til to tusind og nitten men eu har også et mere langsigtet fokus i november to tusind og atten præsenterede europa kommissionen et udspil til eus langsigtede lavemissionsstrategi der vil danne udgangspunkt for fremtidige drøftelser om eus klima og energipolitik regeringen har fastlagt en række konkrete prioriteter for eus langsigtede klimaindsats der skal bidrage til

går foran i den globale indsats

nettonuludledning gennem omkostningseffektive indsatser inden for energiområdet vil regeringen arbejde for fem områder herunder fremme af elektrificering på tværs af energi varme transport og industrisektoren fremme implementeringen og videreudviklingen af et indre marked for energi et øget fokus på energieffektivitet gassektorens

bidrag til udvikling mod et energisystem fuldt baseret på vedvarende energi samt en ambitiøs målsætning om nettonuludledning senest i to tusind og halvtreds på den hjemlige bane sætter energiaftalen kursen for danmarks grønne omstilling i de kommende år med energiaftalen blandt andet truffet beslutning om danmarks næste havvindmøllepark

vil kunne dække ottehundredetusind husstandes strømforbrug

skal ske inden for dette område i de kommende år vores energiproduktion bliver hele tiden grønnere og grønnere elproduktionen fra vedvarende energi vurderes at gå fra i dag at kunne dække cirka fire og tres procent af det samlede elforbrug til i to tusind og tredive at overstige det forventede elforbrug i to tusind og atten tog regeringen også beslutningen om stop for efterforskning og indvinding af olie og gas på land og i indre danske farvande det er et historisk skridt i den rigtige retning for danmark som energipolitisk foregangsland dertil har danmark sammen med en række lande tilsluttet sig initiativet om at udfase kul fra elforsyningen inden to tusind og tredive

den grønne omstilling handler ikke kun om udbygning af vedvarende energi vi skal blive endnu bedre til at udnytte den grønne energi effektivt med energiaftalen har vi derfor også fornyet tilgangen til energieffektivisering i danmark vi viser omverdenen den kloge energieffektiviserings politik i et land som har et højt

og ved at målrette virksomhederne mod de største potentialer energiaftalen afskar blandt andet energiselskabernes energispareindsats og vi har afsat en ny pulje til bygninger og en ny udbudspulje til erhverv det er et markant opgør med vores hidtidige støtteordning og en model som jeg er sikker på vil være langt mere effektiv i forhold til en effektiv udnyttelse af energien gælder det også for vores

første skridt mod ophævelse af produktionsbindingerne for de mindre fjernvarmeområder og vi kigger på hvornår og hvordan det kan ske bredere

vi har også halveret elvarmeafgiften og gjort det billigere at bruge

dertil er vi i gang med at se nærmere på den fremtidige rolle for vores gassystem det er vigtigt at vi får integreret de grønne gasser i vores energisystemer og opnår en optimal udnyttelse af den vedvarende energi derfor skal

en gasstrategi med en klog linje for gassens rolle i det fremtidige grønne energisystem samtidig med vores høje ambitioner skal vi fortsat udnytte de danske olie og gasressourcer i nordsøen

danske samfund vi vil koncentrere os om indsatsen i nordsøen og genopretningen af tyrafeltet

velstand velfærd danske arbejdspladser er med til at finansiere den grønne omstilling for at det hele kan hænge sammen er det vigtigt at sikre fortsatte effektiviseringer i forsyningssektorerne og bevare en forsyningssikkerhed i verdensklasse per første januar har regeringen indgået politiske aftaler i forlængelse af forsyningsstrategien der skal understøtte effektiviseringer for i alt fem milliard kroner i to tusind og fem og tyve ud af den samlede regeringsmålsætning om effektiviseringer for fem

i to tusind og fem og tyve effektiviseringerne skal medvirke til at forøge den almindelige danske families rådighedsbeløb men også sikre udvikling og fremtidssikring af forsyningssektoren de store mængder vind og sol i energisystemet stiller nemlig større krav til

til et integreret og fleksibelt energisystem denne regering har

at vi vil arbejde for at skabe det mest integrerede markedsbaserede og fleksible energisystem i europa og den ambition har vi sammen med alle partierne i folketinget gentaget i energiaftalen udarbejdelsen af en gasstrategi skal samtænke gassens fremtid med et elsystem hvor der grundet stadig stigende mængder

strøm i energisystemet bliver behov for lagring og konvertering gasstrategien har altså fokus på hvordan den danske gasinfrastruktur fortsat kan udnyttes kommercielt i den grønne omstilling vi skal gøre det grønt men vi skal også gøre det klogt fremtidens energipolitik er markedsbaseret og vi skal derfor også fortsætte på den kurs vi er slået ind på

og især havvind er hjørnestenen i energiaftalen der er et kæmpestort potentiale for havvind i danmark som vi skal udnytte og måske endda tjene penge på vi har netop offentliggjort en storstilet screening af mulige placeringer for havvind i danmark som viser at der er gode placeringer

det er derfor vigtigt at få indrettet vores infrastruktur og regler så vi har de mest optimale rammer for en fortsat ambitiøs og hensigtsmæssig udbygning stigende mængder af grøn energi kræver et reelt indre marked hvor strømmen kan flyde frit og et integreret og fleksibelt energisystem hvor vi udnytter de muligheder som blandt andet data og digitalisering rummer digitalisering er det værktøj der for alvor skal binde energisystem baseret på vedvarende energi sammen og det kræver at vi fortsætter med at tænke i nye energipolitiske baner derfor har vi afsat væsentlig flere midler til forskning og udvikling så vi som førende teknologination kan være med på forkant med morgendagens grønne løsninger vi kan meget selv

går det ikke løsninger på energiområdet og sikringen af integreret og fleksibelt energisystem skal i stigende grad findes i eu og via internationale samarbejder det er en afgørende forudsætning for at vi kommer i mål og yder et vigtigt bidrag til fns verdensmål og eus

lige så vigtigt er det at vi også her i folketinget værner om den gode

danske tradition på energiområdet med et godt og bredt samarbejde vi synes at det brede energiforlig fra to tusind og atten som alle folketingets partier står bag er et godt eksempel på det samarbejdende folkestyre kun ved at trække i samme retning kan vi bidrage til at styrke den grønne omstilling til gavn for hele samfundet vi skal hele tiden hæve barren og være ambitiøse tak for ordet

så er der et par korte bemærkninger herre søren egge rasmussen enhedslisten værsgo

tak for det nu bliver der refereret en del tilbage

til energiaftalen hvor regeringens udspil var at der skulle bygges en havvindmøllepark frem mod to tusind og tredive og så var der et forhandlingsforløb der endte med at det var tre havvindmølleparker som så kom med i aftalen og det blev en bedre aftale og der lægges op til at man kan

finder mulighed for det det kan være i en kommende finanslov og det kan være ved at lave

refleksion på at at klimarådet nu er kommet med en rapport hvor man forholder sig til de datacentre som er planlagt

det her mål om fem og halvtreds procent vedvarende energi af energiforbruget i to tusind og tredive

nødvendigt at bygge to nye store

de store energiforbrugende datacentre bruger så meget

tak for tak for spørgsmålet datacentrene er både en chance og en mulighed og også en udfordring for os

bestemt ikke afvisende over for at der bliver brug for yderligere udbygning med havvind frem mod

to tusind og tredive jeg har også i den dialog jeg har haft med ejerne af datacentrene

placere sig i danmark

man også et ansvar for at håndtere den mængde af grøn strøm

og det ved jeg også flere af centrene har fokus på

den næste er herre jens joel socialdemokratiet værsgo

tak for det og tak til ministeren for redegørelsen selv om vi jo på mange måder er enige om hvad angår energipolitikken

er det jo også lidt beklageligt apropos

så kom der en stigning og i den forbindelse var

ministerens eneste svar eller grund til at det ikke var problematisk

havde været

i så god afstand til den decimal

jeg har så stillet et spørgsmål til ministeren hvor jeg har skrevet hvor meget betyder vinden egentlig

skriver ministeren tilbage til mig at det har man desværre ikke mulighed for at svare på inden for svarfristen

med udsving i vindproduktionen hvis man ikke over for folketinget vil bekræfte at det faktisk er det og den varme sommer sidste år der har gjort det så hvad vil ministeren gøre ved at vi for første gang i rigtig mange år har set stigninger i

nok presse på for at herre jens joel får det pågældende svar så hurtigt som overhovedet muligt når jeg svarer på spørgsmål svarer jeg efter

der var lange perioder hvor vindmøllerne stod stille og der var brug for

strøm for at sikre

er baseret på vedvarende grøn energi det var den

tak og så er det herre christian poll alternativet

olie og gasproduktion i nordsøen er jo noget af det som vi går meget op i i alternativet

hvis vi skal kunne leve op til parisaftalen

ønsker at lave en afvisningsplan og det har der jo ikke været meget stemning for her i salen men der er en del misforståelser

vores egen olie op af undergrunden så længe vi skal bruge olie det er bedre end at importere det fra oliestater i mellemøsten men anerkender ministeren at det meste af energien faktisk handles internationalt den danske produktion og forbrug

sammen i mange år hvor danmark

eksport af olie har vi fortsat importeret olie

sammenhæng imellem dansk olieproduktion og den benzin vi hælder i alle vores biler i dag eksporterer vi mere end halvdelen af olien fra nordsøen til gengæld importerer vi seks million

det er sådan at olie og gas

tværs og på et verdensmarked

meget glad for alligevel at danmark i en lang lang årrække har kunnet være selvforsynende med olie og gas det synes jeg er rigtig rigtig glædeligt ligesom jeg også glæder mig over at når man sammenligner miljøbelastningen mellem landenes olie

kan man bare konstatere at så er danmark jo helt helt i top

det glæder mig derfor synes jeg jo at det er fornuftigt at vi

at olie og gas jo over en årrække har bidraget væsentligt til den danske samfundsøkonomi med et sted mellem fire hundrede og fem hundrede milliard kroner til den danske statskasse

tak fru ida auken radikale venstre

have en vision der kan lede os i en ny retning

have en stor vision for nordsøen ikke

så man faktisk kan få lukket europas kulkraftværker så man kan få det ind i elbilerne

til at blive en stor handelsvare for os

mener ministeren ikke at det kunne være op mod måske det firedobbelte eller femdobbelte i nordsøen og skulle

danmarks umiddelbare havarealer så ligger der jo et stort område i nordsøen det er der fokus på vi har indgået et samarbejde med mellem ti og tolv eu lande

muligheder der er og jeg oplever også at der fra andre lande ikke mindst nordeuropæiske lande er en interesse for også her for deres vedkommende at kunne etablere

på land det er jeg meget meget positiv over for

vi formandskabet i nordsøsamarbejdet

ø store perspektiver i fordi det vil løse nogle andre udfordringer

med forsyningsledninger og hvor

gode muligheder vil jeg gerne arbejde for

forhandlingen og det er ordføreren for forespørgerne herre jens joel socialdemokratiet og nu er der de almindelige betingelser for korte bemærkninger altså to til hver værsgo

og tak til ministeren for redegørelsen for vores energipolitiske ståsted lige nu jeg håber jo at vi kan komme i gang med at diskutere lidt hurtigt hvordan vi kan udvide visionerne hvordan vi kan hæve ambitionerne for de kommende år for når man kigger ud uden for

er det jo klart at der er et stort krav og et stort behov for at vi rykker hurtigere på den grønne omstilling

at skoleelever og studerende og andre bedsteforældre er der også der har organiseret sig nu står hernede foran christiansborg om torsdagen og klimapåminder os

noget vi skal tage alvorligt og når de demonstrerer fortæller de jo historien om at vi ikke med det vi har besluttet på nuværende tidspunkt er ambitiøse nok til

levere på de internationale aftaler mest afgørende er selvfølgelig parisaftalen og vores løfter om at holde den globale opvarmning nede på to eller hellere en graders stigning

langtfra i mål og selv om der er nogle ting i den her

som vi har fået trukket i den rigtige retning så er

situationen at den regering vi har nu har haft for få

regeringen trådte ind i i regeringskontorerne og man skrottede klimamål man forsøgte at aflyse havvindmølleparker der allerede var planlagt eller man halverede energiforskningsmidlerne så er det selvfølgelig klart at det har sat os tilbage det er jo også det der er baggrunden for at klimarådet

man skiftede formanden ud faktisk har sagt at den grønne omstilling går for langsomt der er ikke tempo nok på der er ikke en ambition om

udbrede indsatsen til alle sektorer og det er det der skal være

i energiforliget tog vi rigtigt nok nogle skridt vi tog nogle skridt omkring en elektrificering af fjernvarmen hvordan får vi brugt den grønne strøm i fjernvarmen det

grøn energi end at etablere kulkraftværker eller atomkraftværker og i den situation skulle man jo tro at døren var sparket ind til at det ville gå af sig selv

fordi det heldigvis bliver billigere til at satse massivt på forskningen så vi kan gemme vindmøllestrømmen til de dage hvor vinden ikke blæser

og den fleksible integration i nettet som er forudsætningen hvis vi faktisk skal kunne levere min kollega herre

nødt til at skrue op for produktionen af vedvarende energi

skal blive slået af pinden og miste vores målsætninger fordi vi får datacentre hertil som gerne vil bruge vores grønne strøm

spørge konkret om regeringen vil være med til som oppositionspartierne har foreslået ikke bare den ene

som regeringen foreslog i energiforligets udspil

vindmølleparker inden to tusind og tredive for

det er faktisk det vi har brug for man kunne også spørge regeringen om ikke vi kunne gøre det lidt bedre

som er en af historierne om de tabte år nu læser jeg her i redegørelsen at vi i to tusind og nitten er oppe på fire hundrede og fem og tredive

for fire år siden da regeringen trådte ind i regeringskontorerne brugte over otte hundrede

og derfor er det jo ikke nogen opprioritering at man nu

program ligeledes er vi nok nødt til set med socialdemokratiske briller at kigge på energieffektiviseringsindsatsen den indsats som vi gør for energieffektiviseringer i vores bygninger det at vi skal spare på energien er jo noget vi skal fordi det er godt for klimaet men også fordi det faktisk gør den grønne omstilling billigere på lang sigt hvis vi sparer på energien

i regeringens udspil til et energiforlig var en indsats for bygninger og energibesparelser vi fik en pulje ind efter forhandlingerne

jo slet ikke nok faktisk er det utilstrækkeligt i en grad så erhvervslivets spidser har været ude at sige

i gang med at sætte danmarks førerposition over styr på det her område i klimaudspillet der kom fra regeringen for nylig var der desværre heller ikke noget om energieffektiviseringer og det mener vi ganske enkelt at vi bliver nødt til at tage fat på

reelt leverer energieffektiviseringer i forhold til eus krav men også

en selvstændig pointe for os at hvis man skal gavne klimaet mest muligt og

slippe med mindst mulig indsats i forhold til eu kravene men så skal man tværtimod være i front i forhold til klimaet som vi nok også kommer til at diskutere er

den energipolitiske redegørelse vi har haft i dag som man

haft med en bindende klimalov som man kunne

tirsdag i den her uge hvor vi faktisk havde

næsten halvfjerdstusind danskere har skrevet under på at vi skal have en bindende klimalov og det er desværre blevet blokeret at vi fik den afstemning af regeringspartierne og dansk folkeparti og det beklager vi selvfølgelig

samarbejde om på energiområdet

rigtig håbefulde for at vi kan samarbejde på klimaområdet

at ambitionerne skal være højere og

skal være bedre end det vi ser i dag

jeg gerne på vegne af

alternativet radikale venstre og sf læse et forslag til vedtagelse

hverken verden eller danmark er på sporet til at opfylde parisaftalens målsætninger om temperaturstigninger på højst to grader og så tæt på

en grad som muligt og klimarådet har påpeget at regeringens politik nedsætter tempoet i den grønne omstilling til en fjerdedel

det kommende årti folketinget beklager at regeringen har forhindret en afstemning i folketinget om en ny klimalov

udledningen steg i to tusind og atten folketinget ønsker en mere ambitiøst klima og energiindsats end den nuværende regering fører herunder at der vedtages en

klimalov at der opføres flere havvindmølleparker inden to tredive end aftalt i energiforliget og at der skrues op for energieffektiviseringsindsatsen derudover ønsker folketinget at gennemføre konkrete tiltag der reducerer

et bindende mål for antallet af grønne biler i

samt konkrete klimatiltag i landbruget på baggrund af klimarådet og andre eksperters anbefalinger

indgår i de videre drøftelser

en af de vigtige pointer i den energiaftale som

sidste sommer er netop at der satses mere på havvind og

sættes grænser for hvor mange landvindmøller der

være i danmark det synes vi jo i dansk folkeparti

føler sig generet af vindmøller eller i hvert fald

vesterhav nord og vesterhav syd

ordføreren ikke bekræfte over for mig at da dansk folkeparti for et par år siden

bakket op af et par andre borgerlige partier foreslog at flytte vesterhav

da nogle partier for nogle år siden

foreslog at åbne energiforliget kan man sige og ændre i de aftaler vi havde lavet tilbage i to tusind og tolv var det på et tidspunkt hvor vi jo sådan set

men det var også på et tidspunkt hvor investorerne havde brugt et tocifret millionbeløb på rent faktisk at forberede de her parker det var derfor at vi sagde til de partier som ville åbne energiforliget

skabe usikkerhed om det her at vi selvfølgelig er nødt til at holde fast i både vores grønne ambitioner men også tilliden til at når man investerer i danmark

kan man regne med at investeringerne bliver

spurgte vi rundtomkring i landet hvor man gerne dem placeret

ringkøbing skjern og andre kommuner vi vil gerne have dem her

pladser der så blev udbudt rundtomkring i landet var jo kun de steder

lokalt havde ønsket at få placeret de parker vi har

ikke forholdt os til om de lå bedst der eller

forholdt sig til ude lokalt og har sagt vi vil gerne have etableringen her

mest vedvarende energi for pengene det var jo et udbud

uanset hvad herre jens joel siger i dag og uanset hvad en tidligere kommunalbestyrelse i ringkøbing skjern har meldt ud

jo konstatere at der er en stor folkelig modstand mod

jeg har selvfølgelig også noteret mig at der er en modstand fra borgere i det område der er også borgere virksomheder og politikere for den sags skyld som synes at det er en god investering det jeg forholder mig til

bad om det da det kom og da der så var nogle partier der foreslog at skrue ned for vores grønne ambitioner og i øvrigt skabe usikkerhed for de virksomheder der havde investeret et tocifret millionbeløb

gøre af hensyn til klimaet eller af hensyn til de virksomheder

at det kan man godt og det er meget naturligt for

tak for det så er det herre søren egge rasmussen enhedslisten

glad for at ordføreren lagde så meget vægt på energibesparelserne for det

over for at vi kan opnå et

mere intelligent energisystem hvor

vi har jo nogle erfaringer fra den energispareordning som har kørt over en årrække og

jeg kan se at vi jo heldigvis også har prioriteret det i vores

debatten her i dag og det håber jeg selvfølgelig at hele folketinget vil bakke op om der er indtil videre kun

få foldet lidt ud hvordan det er vi skal håndtere energibesparelser på en bedre vis fremadrettet hvordan er det at vi sikrer at der er et folkeligt engagement i at spare på energien for jeg

lidt på fornemmelsen at der er nogen der siger at man bare skal bruge løs af strømmen for nu

der er mange elementer i det her det er helt åbenlyst som

også siger at den tidligere ordning løb ind i nogle problemer der var

hvad kan man sige værdi for de penge der blev investeret der har været

sager om decideret fusk og svindel og man kan sige

at vi som ansvarlige politikere må sige den ordning laver vi om på desværre har det jo også betydet at nogle har man indtryk af har brugt det som en undskyldning for at sige at det

om at lave en ny ordning som bliver bedre end den gamle men det handler måske også om at tage fat i nogle af de andre ting vi kan gøre for at spare på energien altså

for eksempel foreslår at man udbreder kravet om at spare på energien i offentlige bygninger til ikke kun at gælde statens

en ordning kan man sige som ikke har meget med den støtteordning der var den i tidligere energispareordning at gøre men som stadig væk vil betyde at man fremmer nogle af de energisparemarkeder så det er en af de måder man kan

vi har også sagt at vi gerne vil have et mål som er højere end det mindstekrav eu stiller til os

hvis vi skal holde prisen nede på den grønne omstilling

jamen jeg er glad for at ordføreren nævnte kommunerne som en aktør i det her hvad skal man sige arbejde med energibesparelser der er ingen tvivl om at der

bedre ventilation som kan tænkes sammen med energibesparelser

gerne høre om ordføreren kan se nogle muligheder for at vi

en del af det der tæller med i anlægsloftet

en smule i energiforliget ved

set åbne for at diskutere den løsning som kan give kommunerne nogle frihedsgrader til rent faktisk

at man kommer i gang alle steder lige nu er det heldigvis sådan at rigtig mange kommuner gør det i forvejen men det er klart at hvis vi skal i mål med den her omstilling skal vi have alle kommuner med på vognen det kan godt betyde at vi også

kigge på hvilke rammer kommunerne har for at investere i i energibesparelsestiltag

tak for det jeg bliver lidt nødt til at

man hører jo ofte i debatten at vores velfærd

derfor vil jeg høre om

nordsøen er den guldgrube som man ofte

seks milliard kroner om året men i to tusind og seksten

af de samlede danske skatteindtægter det er en milliard kroner i nordsøindtægter fra kulbrinteskat og selskabsskat

udvindingen af olie og gas helt frem til næsten

at skære på det her fordi videnskaben jo siger at vi skal lade firs procent af de kendte reserver blive i undergrunden

den helt klare opfattelse at hvis vi skal gøre noget effektivt

vi nødt til at begrænse efterspørgslen på verdensmarkedet det er en ting om

at sikre at der ikke er kunder til at købe den olie og gas der bliver

på verdensmarkedet men det rykker ikke rigtig noget hvis vi i danmark fjerner vores produktion slet ikke fordi vores produktion i danmark jo også blandt andet bliver brugt til at investere

i stedet for at lave en man kunne sige tom

flyttede den produktion vi har i dag i den danske del af nordsøen

set det er klogt så længe vi

så skal vi til gengæld koncentrere os om

finansiere en del af velfærdssamfundet også at bruge pengene på at komme videre i den grønne omstilling og blive fri af de fossile brændsler derfor synes vi at det er klogere at komme hurtigere i mål med den grønne omstilling fremfor at lave en udfasning af den danske del af nordsøen som ikke kommer til at betyde noget for den globale

og hvis det betyder noget så betyder det faktisk at den kommer til at stige fordi produktionen i andre lande udleder mere

baserede vurdering af at vi skal lade firs procent blive i jorden

gælder jo ikke bare danmark den gælder alle olie og gas og kulproducerende

så man kan sige at det jo ikke er fordi vi vil flytte en produktion det er simpelt hen

skal lave den her reduktion der er socialdemokratiet jo gået med i en aftale hvor man cementerer at vi skal blive ved

på at vi er færdige med den historie

den anbefaling der er kommet fra videnskaben om at vi skal lade de fleste af de kendte reserver blive i jorden er der ingen

som den er problemet er at den

om hvor meget der bliver udbudt på markedet

med de olieproducerende lande men også med de højtudviklede lande

det kan vi bare ikke desværre kunne man sige påvirke alene med dansk indsats tværtimod ville det bare betyde at

de tønder vi ikke sælger ville blive solgt af et naboland som så i øvrigt har større

tak for det fru pia olsen dyhr socialistisk folkeparti

fordi vi har erkendt at der simpelt hen ikke er nok penge

gøre de ting vi gerne vil

i mål på klimaområdet inden for de næste fire år og vi har travlt

to tusind og tredive eller to tusind og halvtreds

vi skal starte indsatsen

også med regeringen men et af de

oplever en meget stor søgning på biogas lige nu

men det betyder så at de penge vi havde forventet vi kunne bruge i den nye energiaftale på biogas efterfølgende

vi vil gerne diskutere hvordan vi

den fremtidige udbygning med biogas og en af de måder vi kan gøre det på er ved at blive lidt bedre til at få kvantificeret de kvaliteter biogas har som ikke er rene energikvaliteter altså de systemkvaliteter der er i at man kan gemme gassen og de miljøgevinster der er i at man får mindre

så der er rigtig mange positive ting at sige om biogas

også brug for at få gjort noget fornuftigt ved det organiske affald vi har så vi vil gerne diskutere

heller ikke nogen hemmelighed at biogas faktisk er en meget stor udgiftspost i den energiaftale vi lige har lavet og derfor tror jeg at det vi kommer til at lave med biogas vil være en overgang til

vil gøre den totale omkostning per produceret biogasenhed meget

hvordan man kommer af med de miljøproblemer som det vi laver gassen af skaber og hvordan vi får skabt mere gas i vores system

diskutere hvordan vi lukker hullet bygger broen eller hvordan man skal formulere det

jeg er helt indstillet på at gøre det på

også i den grad mangler penge i forhold til energiaftalen og som ordføreren selv var inde på i sin ordførertale nemlig energispareordningen

er helt enig med ordføreren i at den nuværende ordning

der er forholdsvis få penge sat af til energispareinitiativer udfordringen er jo ikke de nye bygninger

udfordringen er de gamle bygninger og ikke kun de offentlige bygninger men private boliger og her er det ikke nok med rådgivningsordninger

have en energisparefond efter valget og gerne på forskellige

renovere deres huse hvordan stiller socialdemokratiet sig til det

vi vil gerne diskutere det men jeg synes i virkeligheden

at lave energibesparelserne ikke mindst i den private boligmasse og så kan man jo spørge

det fordi dem der får gevinsten er lejerne og dem der skal foretage energirenoveringen

ejerne af bygningen og så får de ikke talt sammen eller der er ikke mulighed for at sikre at den modsatrettede konflikt bliver

betalt for at et flyttefirma kom og tog ens ting ud af lejligheden

at det er bøvlet

og derfor er vi nødt til at kigge på hvordan vi

nogle folk til via forskellige støtteordninger eller hjælp til noget praktisk at få tænkt over om ikke energibesparelser kunne laves nu og ikke udskydes som vi ofte

så vi går videre til den næste ordfører og det er herre mikkel dencker dansk folkeparti

tak formand allerførst tak til

ministeren for redegørelsen jeg synes at det er en

energiordførerne at vi har den her årlige redegørelsesdebat hvor vi

gjort status over arbejdet det seneste år noget af det som har fyldt rigtig meget

energiaftalen som blev indgået i slutningen af juni sidste år noget af det som energiaftalen indeholder

den her nationale målsætning om at danmark skal

gør også at danmark vil leve op til sin del af parisaftalen noget af det som

man sige mere konkret er jo beslutningen om at opføre tre

ikke bare en som regeringen til at starte med foreslog men hele tre havvindmølleparker

netop også at havvind er blevet betragteligt meget billigere end for ganske få år siden og det er jo meget glædeligt at det går i den

gør nemlig at vi har bevæget os fra at skulle støtte med med over en kroner per produceret kilowatt time til nu at

forhåbning i dansk folkeparti at når vi laver udbuddene af de her tre nye havvindmølleparker

kommer ind som er meget lave og

støtte længere

langt mindre støtte til vedvarende energi har vi også konstateret

og landvind det er også blevet en hel del billigere det seneste år dansk folkeparti og regeringen indgik i to tusind og sytten en aftale om det som

vi kalder det teknologineutrale udbud hvor hvor vi netop laver et udbud over støtten

til solceller og landvind og andre

teknologier det gav jo det resultat

spændet fra to øre til tre øre per kilowatt time

reduktion og det er jo værd at glæde sig over vi glæder os også i dansk folkeparti over at energiaftalen netop viderefører det teknologineutrale udbud så det ikke længere kun er en aftale mellem dansk folkeparti og regeringen men at det er en aftale mellem alle folketingets partier at det er den ordning vi kører videre med i årene der kommer

man kan også sige at energiaftalen har lagt kursen den har lagt kursen mod at vi får flere vindmøller på havet i stedet for på land vi har sat en grænse for hvor mange vindmøller der må være på land men til gengæld

det synes vi er en naturlig udvikling for der er altså desværre mange mennesker der føler sig generet af vindmøller på land både af lysglimt skyggevirkninger og også af lavfrekvent støj og så synes vi

også at det danske landskab er kønnere uden vindmøllerne så lad os endelig få flere vindmøller men lad os sætte dem op ude på havet

sige at det er ærgerligt at de her

de omkringboende vil blive generet af dem

har været en målsætning for dansk folkeparti at få rykket dem længere ud på havet men vi må desværre konstatere at der er partier der holder fast i at de skal sættes op på det sted

hvor hvor det nu er planlagt vi havde gerne set at de kom op meget længere ude på havet og det er i hvert fald vores bestræbelse at

blive sat op så langt ude på havet at de ikke kan genere nogen

en anden vigtig ting for dansk folkeparti som er med i energiaftalen er bestræbelserne på

vi må jo sige at når man skal fjerne

og vi tror på at energieffektiviseringer faktisk

meget gerne arbejder videre med og vi glæder os også over at det har fået en

en rimelig del i den energiaftale som blev indgået sidste sommer jeg vil slutte af med at fremsætte et forslag til vedtagelse det er på vegne af venstre liberal alliance det konservative folkeparti og dansk folkeparti det lyder sådan her

folketinget noterer sig med stor tilfredshed at regeringen

med samtlige folketingets partier i to tusind og atten indgik en energiaftale der skal sikre at danmark forbliver et grønt foregangsland og opnår nettonuludledning af

anerkender at energiaftalen muliggør at danmark i to tusind og tredive når cirka fem og halvtreds procent vedvarende energi i energiforbruget en helt grøn elproduktion og en næsten grøn fjernvarmeproduktion kul til elproduktion skal udfases frem mod

det er ambitiøse mål som fortsætter omkalfatringen af energipolitikken som blev cementeret med energiaftalen fra to tusind og atten regeringen har i samarbejde med energiforligskredsen afsat væsentlige bevillinger hertil folketinget opfordrer regeringen til gennem en fortsat ambitiøs og innovativ energipolitik at yde et vigtigt bidrag til fns verdensmål og eus

værsgo til herre søren egge rasmussen enhedslisten

bliver generet af vindmøller

ordføreren sådan set vil undsige det energiforlig som vi har fra to tusind og tolv

leve op til de aftaler der er blevet indgået om at opføre de kystnære havvindmølleparker som har været i udbud og som der i øjeblikket er en proces omkring

ude ved kysten ved hvidovre jeg synes at der

der er så mange turister der kommer til nyhavn på trods af at man kan se vindmøller

jeg fornemmer slet ikke at der er nogen modstand mod vindmøller men jeg fornemmer at der er en modstand mod dårlig placering af vindmøller

er meget reelt at tale om der er folk som bliver generet af lavfrekvent støj lysglimt og skyggevirkninger

roterende vindmøller og det synes jeg

man kan imødekomme ved at sætte vindmøller op

for omsorgen for for hvidovres borgere der står ganske rigtigt tre store

holme og dem kan man se overalt i kommunen uanset hvor man befinder sig

høre dem det medgiver jeg men jeg vil

sige at dansk folkeparti ikke er i gang med at løbe fra energiaftalen fra to tusind og tolv

på dansk folkepartis initiativ og vi har bare opfordret til

til de her kystnære havvindmølleparker

jeg er glad for at borgerne i hvidovre har et godt liv og kan se nogle vindmøller som er med til at producere deres energi nu blev der nævnt i

som ordføreren læste op at man blandt andet fremhævede det her med fem og halvtreds procent vedvarende energi i to

nu har vi jo en rapport fra klimarådet som gør opmærksom på at kommer de her datacentre er sådan set nødt til at udbygge med to ekstra store havvindmølleparker

at leve op til de fem og halvtreds procent ve i to tredive som bliver fremhævet i forslaget til vedtagelse og om ordføreren så er med på at der skal bygges to ekstra havvindmølleparker

i dansk folkeparti har vi ikke noget imod at bygge flere

men nu har vi allerede tre undervejs så det må jo så blive nummer fire og fem

yderligere vi forudsætter at allerede inden vi er færdige med at lave de tre

er vi nået til det punkt hvor hvor havvindmølleparker ikke længere skal have nogen økonomisk støtte så for

gør det ikke noget at vi får en park nummer fire eller fem hvis ikke de skal støttes økonomisk

under visse betingelser betingelser som er lavet med en kommune med et byråd et enigt byråd at man så efterfølgende også siger til de producenter i kan regne med

vi tidligere har lovet eller er dansk folkeparti nu blevet et parti der løber fra sådanne løfter

at justere forkerte beslutninger og det kunne vi

at vi op til jeg tror det var for fire år siden da vi

lancerede ønsket om at at stoppe processen og rykke dem længere ud det husker

andre partier der gjorde men men

de partier der som jeg husker det stædigt holdt fast i at vesterhav nord og vesterhav syd skal opføres tæt på kysten det kan fru pia olsen dyhr jo selv bekræfte

producenter om at byde ind at man så ikke efterfølgende påfører dem en ekstra byrde hvis vi skulle have besluttet fra starten af at stille et krav om at møllerne skulle være ti

det jo en anden sag derfor er det jo lidt vigtigt energipolitisk om man kan regne med hinanden det er derfor vi har her brede aftaler vi kan se hinanden i øjnene og sige

stillet de her krav sender det ud til producenterne

og derefter kan de byde og så finder vi politikere ikke på yderligere krav jeg kan godt forstå at der er nogle der er frustrerede over at kunne se nogle møller det kan jeg bestemt godt forstå men nu er processen så langt

i erstatning til dem der så

som producenter der skal bygge

jo også have den risiko bygget ind at de kan risikere at dansk folkeparti kommer med yderligere krav

en regning uanset størrelsen på den men vi vil meget gerne se på hvordan vi kan flytte de her to kystnære havvindmølleparker

ikke generer andre folk

formand står her i salen og siger at bare fordi man har truffet en beslutning for flere år siden og man så opdager at den nu måske ikke var den

bedst mulige så skal man altså holde fast i den alligevel det synes jeg er ærgerligt

korte bemærkninger og derfor går vi videre til den næste ordfører som er herre jan e jørgensen venstre værsgo

nok har opdaget behandler vi jo i dag en energipolitisk redegørelse for to tusind og nitten og dermed ser vi så tilbage på hvad der må beskrives som et intet mindre end imponerende år i dansk energipolitik hvor vi blandt andet har landet danmarkshistoriens bredeste energiaftale med aftalen tegner vi retningen for danmarks fremtidige udbygning med vedvarende energi og vi viser vejen til fem og halvtreds

vedvarende energi i energiproduktionen og hundrede

grøn strøm i to tusind og tredive samtidig er energiaftalen et vigtigt skridt på vejen mod nettonuludledning i to tusind og halvtreds danmark er for tredje år i træk i to tusind og atten blevet kåret som det land i verden med det bedste energisystem vi er verdensmestre i havvind og europamestre i grøn eksport regeringen har sammen med dansk folkeparti indgået en aftale om

vind og sol som har revolutioneret støtten til vedvarende energi vi er blandt de lande internationalt der generelt er bedst til grøn omstilling samtidig med at vi overopfylder flere af vores eu klimaforpligtelser vi har mange grønne resultater at prale af til stor inspiration for landene omkring os det kommer blandt andet til udtryk med vores mange bilaterale klimasamarbejder hvor andre lande meget gerne tager ved lære af den danske måde at gøre det på men det er nødvendigt at gøre endnu mere fns klimapanel råber vagt i gevær og spår at vores udledninger skal reduceres meget mere hvis vi skal have en chance for at leve op til parisaftalen med andre ord behovet for handling er akut herhjemme er afsættet heldigvis stærkt energiaftalen arbejder vi på nettonuludledning i to tusind og halvtreds som fns klimapanel også stærkt opfordrer til regeringen presser på for

vi har afsat årligt til endnu mere vedvarende energi i de kommende år sidste år vedtog vi en række love der følger op på energiaftalens mål om at øge friheden og fleksibiliteten i varmesektoren både for forbrugerne og varmeværkerne det er kun ret og rimeligt at såvel forbrugere som varmeværker kan træffe de investeringsbeslutninger der giver bedst mening for netop dem det øger desuden konkurrencen om forbrugerne og sikrer dermed forbrugerne de bedste varmepriser vi står over for en række udfordringer i forbindelse med den grønne omstilling som vi kun kan løse ved at satse på udvikling af ny grøn teknologi det gælder eksempelvis lagring af energien endnu bedre klimavenlige løsninger i landbruget optaget

skal markedskræfterne drive den grønne omstilling er vi fra politisk side nødt til at lægge os i selen for udvikling af morgendagens grønne teknologier og derfor prioriterer vi blandt andet at afsætte fem hundrede og firs million kroner til forskning udvikling og demonstration af grønne løsninger og de fem hundrede og firs

en milliard kroner frem mod to tusind og fire og tyve fra dansk side bakker vi desuden op om internationale indsatser såsom mission innovation

vi samarbejder globalt om udvikling af løsninger på de udfordringer vi står over

det er afgørende for den grønne omstilling at vi samarbejder globalt klimaforandringerne sker på tværs af landegrænser hvorfor vi i regeringen hele tiden trækker i retning af at tænke globalt i udformningen af vores grønne aftaler og lovgivning frem for udelukkende nationalt jeg glæder mig over de mange multilaterale og bilaterale samarbejdsaftaler danmark er en del af til fordel for mere vedvarende energi jeg har lige nævnt tre

med for eksempel sydkorea om havvind og med skotland om fjernvarme og energieffektivitet

fns verdensmål sætter vi på verdensplan en fælles retning for en mere bæredygtig klode

i den daglige lovgivning vi sidder med her på christiansborg et fælles fodfæste på tværs af lande og på tværs af partier det gode arbejde skal vi fortsætte alt i alt synes jeg at vi har et rigtig fornuftigt grønt afsæt fra dansk side og de gode takter fra to tusind og atten skal naturligvis fortsætte efter valget og i de mange år der kommer

jeg selvfølgelig nævne at energiaftalen jo står enormt stærkt sammen med regeringens klima og luftudspil som blandt andet indeholder et markant indhug i udledningerne fra transportsektoren

energiaftalen og klima og luftudspillet her allerede elleve år i forvejen vejen til at nå vores mål for to tusind og tredive og det synes jeg rolig vi alle sammen

så kan vi i mellemtiden glæde os over regeringens nye klimalov som vi går videre med efter sommerferien

med de ord bakker vi op om den vedtagelsestekst som herre mikkel dencker læste op og jeg skal hilse fra vores venner i det konservative folkeparti og sige at de gør det samme

jeg bed mærke i at ordføreren fremhævede regeringens klima og luftudspil men det er jo et

klima og varm luft udspil som er et valgoplæg som kom i november og hvor regeringen jo ikke har formået

at forhandle mere end noget der måske

det er da rent taberudspil

den her klimalov det borgerforslag om en ny klimalov

været behandlet i tirsdags og hvor venstres til til daglig

har stillet en byge af spørgsmål som så gør at vi ikke får mulighed for at stemme om det borgerforslag

fremlægges et lovforslag efterfølgende

man vil leve op til fem milliarder til klimabistand

i den næste finanslov men så den næste igen

synes ikke at enhedslisten skal være så trist jeg er overbevist om at der kommer mange flere elbiler det er som ketchupflasken man banker på og lige pludselig vælter det altså ud vi kommer til at se så mange

fordi der simpelt hen er efterspørgsel på det så det kommer til at gå rigtig stærkt så

så bekymret med hensyn til borgerforslaget er rigtig mange gode takter i det borgerforslag og meget af det

givet nogle ret gode debatter har tvunget os til at tage nogle fornuftige debatter her i folketingssalen som jo så skal udmøntes i en lov og det ville nok være lidt optimistisk at tro at et borgerforslag bare

en til en kunne omsættes i lovgivning

venstre ikke bakker op om det her borgerforslag på den korte bane men

vil have nogle debatter hvor klima og energiministeren bliver sendt til vordingborg til et offentligt møde og så tror man at problemet er væk det er det jo ikke nu ved jeg at ordføreren har lidt

til det kommunale og vi står med en kæmpe opgave i at der er et efterslæb på energibesparelser ude i de kommunale bygninger

vil godt høre om ordføreren ikke kan se nogle muligheder i at vi tillod kommuner at lave energirenoveringer lave nye ventilationssystemer

der er rigtig mange gode takter i borgerforslaget og det vi overhovedet kan indarbejde i den kommende klimalov bliver indarbejdet i klimaloven det er da ikke det samme som at vi er imod vi synes der er rigtig meget fornuft i det

udfordringer i det det anlægsloft men jeg kan jo ikke stå her fra folketingets talerstol og og forhandle

eller regeringen men det er bestemt en problemstilling som

og så er det herre christian poll alternativet

i den energipolitiske redegørelse vi drøfter her i dag

energiaftalen er der fastlagt mål om netto nuludledning i danmark senest i

og halvtreds på den måde går danmark foran i den globale og europæiske indsats for at leve op til parisaftalen jeg vil høre om ordføreren er enig i min frustration når jeg læser den sætning jeg undrer mig nemlig over hvordan man kan gå foran ved at sætte samme mål som der ligger i parisaftalen altså netto

halvtreds det jo det hele verden skal nå hvis vi skal leve op til parisaftalen så hvordan kan det blive til at danmark går foran i den globale og europæiske indsats at vi sætter et mål

halvtreds som alle der har skrevet under på på parisaftalen skal nå skal vi bare have samme niveau som saudi arabien som kina som indien

de andre lande der er med i parisaftalen eller burde vi ikke give den en ekstra skalle og sætte nogle langt mere markante mål nogle tidligere mål

har vi eksempelvis en lokal målsætning om at være

tal vil vil blive sænket men vi sænker det jo først når vi kan se

nogle plakater hvor der står gør danmark til et grønt foregangsland igen

altså vi gør det rigtig rigtig godt i danmark vi er i front i danmark på det grønne område

hvis man laver et blødt mål som det her jamen så er

et år eller to der er tale om og jeg ved godt at vi laver mange gode ting i danmark men vi har også slækket på ambitionerne og der er rigtig mange ting som vi kunne gøre langt bedre og alt det det ville man jo sætte ind i en god ramme hvis man

jeg har efterhånden arbejdet med miljøområdet så længe at jeg ved at hvis jeg havde sagt at vi skal være

herre christian poll sagt at det skulle have været gjort i går så jeg er med på at

anden form for for realisme i målene for så når vi altså længst

man kan jo både være realist og ambitiøs begge dele er faktisk muligt det har det jo været på klimaområdet hidtil indtil vi fik den her regering så var man realist uden at være ambitiøs

helt andet nemlig om

i vesterhavet hvor venstre jo har mange holdninger og jeg synes det

har vi et energiforlig som venstre også står bag og selv om det var i det oprindelige udspil fra venstre at man ikke

ikke lige pludselig kommer til at opleve at venstre løber fra det

nu skal man måske passe på at ens hud ikke bliver så tynd at den sprækker

at jeg skulle have stået her fra folketingets talerstol og hetzet alternativet har jeg

meget svært ved at se jeg tror det er det kommende valg der har gjort at følelserne sidder uden på tøjet men lad nu det ligge jeg blev spurgt til nogle havvindmøller og og lokal

regeringen og jeg kender jo også til

sådan er det men i sidste ende træffes der jo en

nu er der noget ganske særligt med de her to

aftalen er lavet og at der er lavet et udbud og at de snart bliver opsat eller

person der har udtalt sig meget kritisk i forhold til

det er venstres egen ordfører på området og derfor er det jeg er en lille smule i tvivl jeg kan godt forstå hvad regeringens holdning er

holdning er og om det så er venstres holdning

at vi ikke er i tvivl om det jeg synes det er helt afgørende at producenterne har en vished for at de aftaler der er indgået ikke lige pludselig bliver ændret med en efterfølgende milliardregning

ti procent af vores elforsyning med vind

venstres ordfører det så med at en kollega

rejser rundt og tager billige point

at venstre kan finde ud af at vise lederskab når man hver gang det bliver svært lokalt

at ryste i bukserne så vil man ikke rigtig stå ved det og så begynder man at tage billige point

så forstå at vi andre måske ikke synes at venstre er det rigtige parti til at lede danmark i en grønnere

forholdsvis afgørende rolle i dansk politik siden to tusind og et det

statsministerposten i fjorten ud ud af atten år og i de fire år hvor der var

sagt vi var med i alle de energiforlig der blev lavet

hvor danmark står i dag og så ser på venstres rolle i dansk politik

man kan komme til den konklusion altså det kan jeg

tak er der ikke flere korte bemærkninger til herre jan e jørgensen så har herre leif mikkelsen fået lov

for den energipolitiske redegørelse for to år siden

liberal alliances energiordfører herre carsten bach med at slå fast

i de kommende måneder vil arbejde intenst for at sikre en markedsbaseret energiaftale for

siden da har vi så ikke haft debatten her i folketingssalen fordi vi sidste år ved denne tid netop forhandlede en ny energiaftale og det resulterede som bekendt i en bred aftale ved udgangen af juni to tusind

energiaftalen er uden sammenligning det vigtigste der er sket i dansk energipolitik de seneste to år aftalen er et udtryk for et skift til en langt mere liberal energipolitik end vi nogen sinde tidligere har set i danmark først og fremmest sænkes elafgifterne med aftalen så flere i fremtiden vil vælge grønne løsninger med udgangspunkt i grønne energikilder desuden sker der et skift til en mere markedsbaseret konkurrenceudsat grøn omstilling der allerede nu giver lavere priser på udbygningen med vedvarende energi blandt andet de teknologineutrale udbud

og tredive vil andelen af grøn strøm i vores elforbrug være hundrede

være grøn energi med energiaftalen sikrer vi en omkostningseffektiv grøn omstilling frem mod det tidspunkt hvor markedet helt kan

og blandt andet udbygningen af vedvarende energi kan ske helt uden statsstøtte også energispareindsatsen konkurrenceudsættes og målrettes i en todelt udbudsmodel til effektiviseringer i bygninger og industri mens der også afsættes flere midler til forskning i nye grønne teknologier alt dette har inspireret os i liberal alliance for nylig offentliggjorde vi nemlig vores gennemregnede og fuldt finansierede økonomiske

og tredive plan med tilhørende klimaplan med den plan sætter vi tryk på den grønne omstilling ved at sænke elafgifterne til eus minimumsniveau så de grønne løsninger som varmepumper og udnyttelse

for alvor bliver attraktive

milliard kroner ekstra om året til klimaforskning og til sidst afsætter vi også yderligere midler til en øget energispareindsats kort sagt en meget mere liberal energipolitik

dermed væk fra tidligere tiders planøkonomiske

vil jeg bare igen takke for redegørelsen

at liberal alliance støtter vedtagelsesteksten som blev læst op af dansk folkepartis ordfører tak

der er ikke nogen bemærkninger til herre leif

så kan vi gå videre til herre søren egge rasmussen værsgo

ny og bedre klimalov med bindende mål vi har brug for at danmark øger sine internationale bidrag med klimabistand fra danmark på fem milliard kroner om året vi har brug for at øge den internationale solidaritet for at bremse klimaforandringerne og hjælpe den

del af klodens befolkning som rammes af oversvømmelser af tørke af mangel på drikkevand og mad

massive strømme af klimaflygtninge hvis vi ikke hjælper hinanden

at standse den globale opvarmning og der er brug for at eu hæver sine ambitioner for vedvarende energi

at et enigt folketing for nylig støttede enhedslistens forslag om at reducere støtten til atomkraft i eu jeg synes det er rigtig ærgerligt at regeringen har udskudt andenbehandlingen af borgerforslaget om en ny klimalov ved at

ikke i denne uge fik behandlet

borgerforslaget der er brug for at opprioritere klimaindsatsen og det er åbenbart ikke den blå regerings politik der er unge mennesker uden stemmeret som organiserer skolestrejker

vi har lavet en omfattende klimaplan for omstilling frem mod to tredive og vores mål er et nulemissionssamfund i

som bedre kan bruges med et andet flertal i folketinget

og vi er klar til at påvirke den næste finanslov enhedslisten vægter en socialt retfærdig vej til det grønne samfund i danmark på vej mod en grøn og retfærdig verden ungeklimarådet har for nylig anbefalet at danmark bliver et nulemissionssamfund i to fyrre enhedslisten er helt enig og vi håber at der er flere partier som indser at det mål vi har i øjeblikket om først at komme frem til at være et nulemissionssamfund

halvtreds er alt for sent hvis det er sådan at man skal leve op til parisaftalen og tage de globale klimaforandringer alvorligt

vi har brug for at hæve målsætningerne i danmark for at være en del af de globale løsninger på klimakrisen klimarådet har for nylig gjort opmærksom på problemerne med

nå i mål med at få fem og halvtreds procent vedvarende energi i danmark i to tredive hvis de planlagte datacentre etableres så sådan som det ser ud nu peger klimarådet på at der skal bygges to ekstra havvindmølleparker inden

tredive for at nå målet og jeg har noteret mig her i dag

afvisende over for at det er en del af løsningen

det aspekt mangler i den energipolitiske redegørelse

datacentre som har brug for mere opmærksomhed og som klimarådet gør opmærksom på

datacentre ikke bidrager til udbygning af den vedvarende energi står vi altså med en regning på fire hundrede million kroner om året som øvrige elforbrugere kommer til at betale

almindelige borgere og erhvervsliv i danmark kommer til at betale fire hundrede million

elforsyningen til disse datacentre hvis ikke

bidrager og det er derfor enhedslisten har stillet et forslag om at nye energislugende virksomheder

af vedvarende energi når det er sådan at de

vælger at etablere sig her i danmark fordi der er al den vedvarende energi

det er vigtigt at komme frem til at vi kan nyttiggøre en eventuel overskudsvarme fra de store virksomheder indtil nu har der været alt for meget dårlig planlægning

man ikke har sikret at overskudsvarme kommer ind i den fælles varmeforsyning

nyt datacenter på en mark ved viborg uden at den overskudsvarme der stammer derfra kommer ind i fjernvarmesystemet

man i vestjylland så får nogle master som en ekstra gene ved hele projektet

vil sige her at ministeren har det fulde ansvar for den fejlinvestering det er ministeren som godkender større projekter over to hundrede million

betalt af danske elforbrugere er

bygge et nyt elkabel til england er at det jo ikke er en del af løsningen på klimaproblemerne det kunne man godt forestille sig at det var hvis det var sådan at man planlagde nye kabler ud fra hvor man planlagde store havvindmølleparker men her har vi at gøre med et kabel som ender med at skulle eksportere kulkraftstrøm og brunkulstrøm fra tyskland til england vi mener

en og halvtreds procent af staten har en kæmpe opgave i at spille med i

vedvarende energi jeg synes det også er lidt tankevækkende at

de store aktører som har en større og større del af rollen

enkelte menneske den enkelte forbruger sådan set havde en lettere adgang til at være med i løsningerne og man må også konstatere at de ændringer i regler for solceller som er vedtaget i denne regerings tid

det folkelige engagement der var imod skifergas i danmark har været medvirkende til og har resulteret i at man kom frem til en lov som præciserer at der ikke skal indvindes olie og gas fra fastlandet i danmark og heller ikke

det var en god beslutning den mangler vi så

få rullet ud til farvande der ligger længere ude der er behov for

set brug for en klimaaftale som omfatter transportsektoren og landbruget regeringens

varmluftudspil var et valgoplæg tilbage fra november det har så medført at man har forhandlet lidt om nogle elbiler og det kan også godt være at den aftale medfører at der kommer tusind ekstra elbiler frem mod to tredive på trods af

elbiler viser at politiske prioriteringer er med til at drive en udvikling

i næste finanslov kan skrue op for ambitionerne på energi og klimaområdet enhedslisten støtter varmt

ridser klart op at parisaftalen skal tages alvorligt og

gennemføre klimatiltag i landbruget og at vi skal lytte til klimarådet og andre eksperters anbefalinger og når man ser på

nu når vi så at gøre status over hvad vi nåede og ikke nåede inden den

nuværende regering går af efter det næste valg det er en meget defensiv udtalelse som kun forholder sig til fortiden hvorimod den

fra en samlet opposition

er noget der peger fremad og som kan være et

føre en rød og grøn politik

politik efter det næste valg så derfor synes jeg at

fået synliggjort de forskelle der er i folketinget

at der er forskelle på partier og grupperinger på trods af at man i enighed har landet en energiaftale i totusinde og attende

tak til herre søren egge rasmussen der er ingen korte bemærkninger den næste der står for tur er herre

at jeg og alternativet kunne indtræde i den energiaftale alle folketingets partier blev enige om sidste sommer tak til jer mine kollegaer energiordførerne

der sammen med mig løftede en meget tynd første version af en energiaftale fra regeringen til den aftale vi alle endte med at tiltræde til sidst

langt stærkere det er i mine øjne en aftale der lægger bunden og den adresserer de fleste vigtige aspekter

sikrer at vi kan bygge oven på til det ambitionsniveau der reelt er nødvendigt for at nå danmarks bidrag til at holde temperaturstigningerne under

til højst to grader men det er en aftale der vitterlig blot lægger bunden tempoet i omstillingen er alt for lavt tre havvindmølleparker er slet ikke nok vi sagde fra starten af forhandlingerne ti havvindmølleparker frem til og tredive baseret på klimarådets

partier meldt ud at de tre parker ikke er nok

og det er jeg jo rigtig glad for men der er dog stadig langt op til vores mål om at opstille hvad der svarer til en havvindmøllepark om året

vi skal i energiaftalekredsen holde hinanden op på at justere rammerne for en hurtig omstilling

med de rette balancer mellem alle de teknologier der bidrager til denne omstilling for eksempel er biomasse jo ikke bare biomasse der er stor forskel på importerede træpiller og på lokal biomasse fra haveparkaffald der er stor forskel mellem et lille solcelleanlæg på et parcelhus og en solcellepark på adskillige hektar med mange hundrede paneler på en mark

et system der er baseret på få store værker der producerer strøm og varme

vi nu i gang med at bygge et system der er baseret på en stor bred palet af vedvarende energikilder

og som er langt mere decentralt vi synes ikke der er brug for viking link eller

i energilagring i danmark tæt på energikilderne der er brug for investeringer i hele energiområdet og koblingen til alle de sektorer der også er en del af klimakrisen er enormt vigtig det koblingen til transport landbrug og bygninger borgerforslaget om en klimalov som mere end tredstusind borgere har skrevet under på er desværre

forleden blevet stoppet af regeringen så den ikke kan nå at blive vedtaget før valget og det synes jeg er rigtig ærgerligt for nu er det meget usikkert om vi får den stærke ramme en ambitiøs

ville være for vores fremtidige samarbejde jeg havde håbet at vi kunne blive enige om en hurtig vedtagelse

den energipolitiske redegørelse i redegørelsen skriver ministeren med energiaftalen er der fastlagt mål om netto nuludledning i danmark senest

og halvtreds på den måde går danmark foran i den globale og europæiske indsats for at leve op til

skal hele verden jo være tæt på klimaneutral

så mange lande som overhovedet muligt skal altså være netto nul det vil sige uden kul olie og gas

skal danmark så bare have de samme mål som saudi arabien som kina

jeg synes ikke det er ambitiøst at lægge det mål for det er det mål som hele verden skal nå så hvis danmark på den måde skal gå foran i den globale indsats for at leve op til parisaftalen som der står i redegørelsen så skal vi da være langt mere ambitiøse i vores

at vi jo i mange mange år har udvundet olie og gas i nordsøen det toppede for mange år siden og vi er i dag nede på en tredjedel af den produktion

fremskrivninger af hvor meget vi kan få ud af nordsøen og hvad den betyder for os og jeg synes der florerer en masse ja i bedste fald misforståelser jeg hører for eksempel ofte argumentet vi kan lige så godt hive vores egen olie op af undergrunden så længe vi skal bruge olie det er bedre end

at importere fra oliestater i mellemøsten men det meste energi handles jo internationalt og den danske produktion

hænger faktisk ikke sammen i de mange år hvor danmark har haft en nettoeksport

har vi fortsat importeret olie der er ikke sammenhæng mellem dansk olieproduktion og den benzin du hælder på din bil i dag eksporterer vi mere end halvdelen af olien fra nordsøen til gengæld importerer vi seks million

råolie om året i hele samfundet bruger vi omkring ni million

olie årligt hvoraf vi importerer seks million

og rusland og vi eksporterer mere end fem million

til blandt andet sverige så olie og gas er ligesom møbler og fødevarer noget vi eksporterer og importerer

er afhængig af oliepenge og der vil jeg godt høre om ministeren ikke er enig i at nordsøen ikke er den guldgrube den har været de officielt forventede indtægter er opgjort til sådan fire

seks milliard kroner om året der er en kæmpe usikkerhed på de tal

udgjorde beskatningen på olie og gas kun

procent af de samlede danske skatteindtægter

en milliard kroner i nordsøindtægter fra

kulbrinteskat og selskabsskat ifølge det grønne nationalregnskab

sytten steg indtægterne dog til omkring

på grund af stigning i oliepris og en øget gasproduktion men indtægterne svinger svinger meget og er generelt faldende produktionen derude er stille og roligt ved at gå i stå men den er jo blevet forlænget med nordsøaftalen og det er vi rigtig ærgerlige over i alternativet vi mener vi skulle

stille og roligt kunne have afviklet aktiviteterne i nordsøen

endelig det som bliver ignoreret

også her i folketingssalen nemlig at forskerne jo siger at hvis vi skal kunne nå parisaftalens mål jamen så skal vi lade firs procent af de kendte reserver blive i undergrunden

jo bare hvis vi skal nå to gradersmålet

op her end at andre lande hiver olie og gas op af undergrunden jeg vil bare spørge hvad det så er for lande regeringen

hvis vi skal fortsætte med at hive mere end de tyve procent

så er der jo andre lande der skal hive endnu mindre end tyve procent af deres kendte reserver op

bliver vi nødt til at forholde os til de kommende år

vi tilslutter os forslaget til vedtagelse nummer v en og halvfems som blev præsenteret af herre herre jens joel fra socialdemokratiet

vældig meget op i det her med at vi skal stoppe for dansk produktion af olie og gas fra nordsøen men men

globale efterspørgsel på

stadig være masser af udbydere

virkelig det er bedre at det er statskassen i saudi arabien eller qatar eller

som har indtægter fra produktionen af olie og gas

er mere fornuftige ting vi finder på at bruge pengene på i danmark end man gør i rusland eller i saudi arabien

det sådan at at hele verden næsten har tilsluttet sig parisaftalen og det vil sige at man må gå ud fra

de her tal alvorligt altså at videnskaben siger at vi skal lade firs procent af de kendte reserver blive i jorden derfor bør også saudi arabien

begynde at lægge afviklingsplaner det har vi bare ikke gjort i danmark for der har vi lavet en udviklingsplan for hvordan vi kan blive ved med at hente mere og mere olie og gas op af nordsøen og det er det

jeg hæfter mig ved og som jeg synes er uforsvarligt i forhold til anbefalingerne fra klimavidenskaben

saudi arabien har forpligtet sig til

om man så lever op til det eller ej men det jeg konstaterer

efterspørgsel efter olie og gas på det globale marked

i årtier endnu uanset om man bryder sig om det eller ej ét sted skal det produceres og det så ikke bedre at det produceres i danmark end i rusland eller saudi arabien i rusland bruger man måske pengene på at opruste sit militær

udbredelse af ekstreme former for islam og er det bedre end at vi bruger dem på velfærd i danmark

vil lukke ned for produktionen i morgen

tidshorisont får

hvor meget vi må producere derude på den måde møder vi

markedet som det er lige nu men følges også ad med markedet i efterspørgslen

at udbuddet kommer til at følge faldet i efterspørgslen

så er det den radikale ordfører

tak for redegørelsen ministeren det der mangler i danmarks klima og energipolitik er lederskab

det lederskab vi har set de sidste fire år fra regeringens

nogle halvsløje udspil og så har vi andre måttet prøve at trække ambitionsniveauet op man kunne bare nævne energiaftalen hvor regeringen

til tre hvor man ville bruge alle pengene på at lette skatten på energi hvilket faktisk giver en større

vi så det igen da regeringen spillede ud

tusind år hvis man ikke lige skulle lægge teknologiudviklingen til og lade den klare det hele at nå regeringens mål jeg kan så forstå på venstres ordfører herre jan e jørgensen at der

omformet som vi har gjort med energisektoren over tredive år hvordan vi kunne få dansk landbrug

som et klimavenligt landbrug hvad kom der

man ville købe sig til det hele i udlandet man ville have godskrevet kreditter

for at vi kan vise verden at det her kan lade sig gøre hvis ikke danmark kan

hundrede procent selvforsynende med vedvarende energi

tænk hvis vi havde det mod til at stille os op og sige

og varme hvor vi kommer i retning af det mål som

snart halvandet år siden nemlig at vi skulle

og varmesektor i to tusind og tredive

hvor vi udvikler nye typer erhvervsliv som vi har gjort på energiområdet

kunne man bygge ikke bare de tre havvindmølleparker vi har besluttet men tre mere inden to tusind og tredive så kunne vi også dække datacentrenes ekstra energiforbrug hvis der var lederskab

kunne man have en kæmpe vision for nordsøen og en køreplan

vindenergi at man kan lukke alle europas kulkraftværker

kunne man have en varmevision for danmark for hvordan vi får vores varme til at være drevet af jordvarme drevet af varmepumper der kan opsamle vindmøllestrømmen når der

meget af den af solvarme og af grøn gas

kunne vi være kommet i retning af en million elbiler så kunne vi

vores firmabilsbeskatning lavet om så vi fik flere elbiler ind allerede nu

skulle over på el de steder hvor det overhovedet var muligt og vi kunne have lavet registreringsafgiften om nu sådan

at den faktisk gjorde benzin og dieselbiler dyrere og elbiler endnu billigere

i danmark bruge den mulighed at vi nu faktisk har målere ude i rigtig mange hjem der kan tale

den anden vej sådan at folk

incitament til at lade deres elbil op for eksempel om natten når der er meget vind og

man kan lave dynamiske afgifter der gør det rentabelt for borgeren

man sparer ved at lade sin elbil op om natten men et langt større beløb vi kunne have været forrest på smart lagring

to x på at lagre vindmøllestrømmen i fjernvarmen

for mig var det en stor overraskelse at en swimmingpool kan lagre lige så meget energi som jeg tror det var en hundrede og fem og fyrre teslaer

og vi kunne have været det førende lang på energiforskning men regeringen har valgt at skære ned på forskning og uddannelse i de her år det vi skal leve af i fremtiden har man valgt at skære ned på man halverede forskningen i energi

så frygtelig tæt på et valg og jeg tror på at hvis vi får et andet flertal i danmark

ikke er dansk folkeparti der svinger taktstokken for de vil jo ikke når det kommer til stykket

vil hellere overlade det til de højere magter hellere aflyse de tiltag vi har

vil energipolitikken så tror jeg også på at vi kan komme tilbage i front og ikke dratte ned ad listerne

ikke længere er de grønne ledere i verden

radikale venstre rigtig meget til et valg og vi håber alle vil stemme grønt og vil stemme på nogle der vil være med til at lede danmark i en grøn retning

tak til fru ida auken

bemærkninger og så er det fru pia olsen dyhr socialistisk folkeparti

den helt store udfordring vi står med er at vi skal løse

ti år eller i to tusind og halvtreds

det skal vi nok komme i mål med det kræver faktisk handling lige nu og her og i virkeligheden er de fire næste år afgørende for om vi kan nå i mål med at undgå at temperaturen på den her klode stiger mere end

jo er ambitionen

til at investere mere

del meget fornuftige målsætninger i sig det skete på baggrund af

sf sammen med den øvrige opposition undervejs i forhandlingerne regeringen til at sætte ambitionen op fra en havvindmøllepark til tre havvindmølleparker og derudover også til flere penge til energibesparelser men dermed ikke sagt at vi ikke kan gøre mere på energiområdet det er vi sådan set nødt til hvis vi skal komme i mål med det ambitionsniveau som vi jo alle sammen

det kniber indimellem med handlingen for nogle

er jo lige så afgørende når man diskuterer danmarks klimaudfordring der står energi ikke alene selv om det er energi vi diskuterer i dag

må man sige at regeringens udspil har været ganske svage

spidsen jo

er væsentlig mere ambitiøs end regeringens egen jeg ville egentlig ønske at regeringen valgte at lytte

mere til landbruget

kan vi så gøre hvad kan vi komme med af udspil for at vi kommer længere i danmark

danmark skal gå urealistisk langt i forhold til

lande i verden der har den største udledning per indbygger og derfor skal vi sådan set også

sf har foreslået at vi skal have en klimakonto

biogas som er et af de steder hvor vi kommer til at opleve en nedgang i investeringerne

selvfølgelig kan man gøre noget med effektiviseringer og også den måde man

den skal overtages af biogas og andre grønne gasser et andet element som sf gerne vil bruge vores klimakonto på er energibesparelser

energibesparelser i helt almindelige husholdninger og i de offentlige bygninger

bedre pumper til at få materialet rundt

energibesparelser vi laver jo mindre ny energi behøver vi at investere i det giver sådan set sig selv

energibesparelser og sikre at danskerne kan låne til nogle af de energibesparelser som de synes er lidt svære at god mening i en normal husholdningsøkonomi at investere i energibesparelser men problemet er bare at der ofte ikke er penge til det og slet ikke i de områder hvor man har

at låne penge rundtomkring i landet så det er en del af

nødt til at snakke om en plan for udfasning af kul og olie i industrien og det

til biogas og andre grønne gasser for vi er nødt til at blive mere ambitiøse sidst men ikke mindst er en del af vores klimakonto at vi gerne ser mere landbrugsjord

af det vi ved vil bone ud ret hurtigt i forhold til

regeringen vil så gerne tage æren for det bagefter og gå rundt med grønne slips eller grønne jakkesæt fred være med det men vi

danmark bliver mere ambitiøs og der skal ske endnu mere jeg håber at det kan ske efter valget

vores sidste debat i folketingssalen med hinanden men hvis det nu er

en fornøjelse at vi har et energiforlig der er så bredt og involverer alle folketingets partier

vi på den måde indimellem kan levere nogle resultater som man ikke er i tvivl om også bliver til noget efterfølgende vi støtter selvfølgelig det

socialdemokraternes ordfører fortalte om

og så er vi nået frem til at det nu er energi forsynings og

tak for det formand og tak for en god debat

tre års energipolitiske redegørelsesdebatter

at partierne nu skal markere sig

at man skal ud og møde vælgerne når jeg kigger på de sidste fire års energipolitik

jeg faktisk glad for den lange række af ting der er blevet gennemført og jeg glæder mig især super meget over

selv enhedslisten og og alternativet jo måtte ud i en hård kamp for at blive en del af energiaftalen og tak for det jeg synes det giver sikkerhed for

der er jo som flere har været inde på mange der gerne vil

jeg har det sådan som minister og jeg glæder mig over at det lykkedes at samle hele folketinget om den her aftale

tid både sikrer en grøn omstilling

styr på statsfinanserne med aftalen etableres der tre havvindmølleparker frem mod to tusind og tredive vi har en ambition om

yderligere sol og vind i konkurrence med hinanden og det er noget nyt her var vi jo nødt til at lave en aftale alene sammen med dansk folkeparti det var jeg i øvrigt glad for med hensyn til konkurrenceudsættelse af sol og vind og der har vi fået prisen ned på en støtte på

øre i gennemsnit per kilowatt time

af at der er sket en massiv teknologiudvikling som har muliggjort en så lav pris vi fortsætter i forhold til energibesparelser

omkring forskning og udvikling og demonstration af energiteknologierne idet vi også her er enige om

de penge vi bruger til forskning og udvikling på området så når jeg ser på

at vi har flyttet danmark ganske godt på det grønne område i de sidste fire år

gjort det i respekt for at der også er en økonomi der skal hænge sammen og jeg må også bare sige at i de år hvor jeg har haft embedet og har haft

den ydmyge opgave at stå i spidsen for

i den ene undersøgelse efter den anden blevet kåret til at være helt i top med hensyn til grøn omstilling ligesom vi også blev

i de foregående fire år hvor der var en s ledet regering der valgte jeg

at glæde mig over resultaterne og jeg kan da mærke at oppositionen måske

lidt sværere ved også på en dag som denne at glæde sig over

rigtig godt med dansk energipolitik tak for debatten tak for fire års godt samarbejde kan man godt tillade sig at sige nu med samtlige folketingets partier om om grøn omstilling og tak for jeres store engagement

jeg håber at jeg når at få et samråd med ministeren på tirsdag om viking link men vi ved det jo ikke helt

på fire års arbejde som energiminister det er fair nok men jeg håber at vi får en sløjfe mere på tirsdag i den kommende uge jeg har noteret mig at man

erklære en en form for undtagelsestilstand for klimaet for ligesom at italesætte at

den op og tage det så alvorligt at man ligesom siger

set grund til at tage det her endnu mere alvorligt undtagelsestilstand lyder måske lidt

og det kun en energipolitisk redegørelse men er der ikke brug for at vi gør noget markant mere

endnu en god samtale om viking link og andre energipolitiske

regeringen tager klimaudfordringen ganske alvorligt

redegørelse som fns klimapanel kom med i sommers

imødegå de alvorlige konsekvenser af klimaforandringen og holde temperaturstigningen på en grader

danmark skulle komme i den her klimamæssige undtagelsestilstand så må vi tage det som en del af valgkampen og

vi står i en situation globalt at der er kæmpe eksportmuligheder for danmark

jo al mulig grund til at de kurver der har været ligesom skulle være stigende

noteret mig at de ikke er stigende jeg vil ikke tale eksporten ned men jeg synes bare at vi har et kæmpe eksportpotentiale kan ministeren ikke se

et problem at vi ikke i den situation som vi står i nu og vi har globale eksportmuligheder

har en eksport som er markant stigende med det som vi kan i

har været ret stærkt stigende

en eksport på fem og tyve milliard kroner til nu en eksport

stadig væk med en markant stigende tendens med energiaftalen og

million kroner til at forstærke eksportindtægten

ikke eksportindtægten forhåbentlig også den men eksportindsatsen og dermed muligheden for at synliggøre de grønne løsninger

debatten ministeren siger at det åbenbart er svært for oppositionen at glæde sig over de resultater vi har

det er det overhovedet ikke men hvis jeg skal drage

kan man sige konklusion ud af de to vedtagelsestekster vi har i dag en fra regeringen og dansk folkeparti og en fra oppositionen så er det jo at

og dansk folkepartis tekst snakker utrolig meget om hvad vi har gjort og hvor gode vi er allerede hvor oppositionens tekst jo klart siger at der skal skrues op for energieffektiviseringerne vi vil have et bindende mål for antallet af grønne biler på vejene i

og tredive vi vil have konkrete tiltag i landbruget på baggrund af klimarådets og andre eksperters anbefalinger og

han har lavet nu står vi over for en valgkamp kan ministeren så ikke sige hvor det er han synes der skal skrues op eller sige om han støtter de tre

energipolitisk redegørelse for to tusind og atten vi behandler her i

naturligt at man også i en vedtagelsestekst forholder sig til det men jeg har oplevet at

mikkel dencker fra dansk folkeparti der pegede på på villigheden til at kigge på yderligere udbygning af havvind

såfremt prisen kom tilstrækkelig langt

i allerhøjeste grad også i blå blok og også i regeringspartierne er

øge ambitionsniveauet med i energiaftalen

et rigtig rigtig godt og flot afsæt

det er naturligt at vi på en dag som denne glæder os over den meget ambitiøse energiaftale

vi kan sagtens glæde os over alt det vi har gjort

bare nødt til også at erkende

vi kommer jo ikke til at løse problemerne med det vi har gjort

skrive i en vedtagelsestekst eller regeringspartierne

vi ikke i tirsdags kunne stemme om den klimalov som

som tør lægge hånden på kogepladen tør binde sig

ambitiøse reduktioner i alle sektorer det undrer mig at regeringspartierne og ministeren ikke synes at vi skulle have stemt det hjem i tirsdags

det er også baggrunden for at vi nu har sat et arbejde i gang med henblik på til efteråret præsentere et nyt forslag til

og det er også derfor at vi har

taget initiativ til en borgerhøring i efteråret

vi skal have sikkerhed for at det vi stemmer for kan vi jo

at det både er juridisk og økonomisk holdbart det betyder ikke at vi ikke er parate til det det kan jo sagtens være at

får afsluttet og får kigget på de spørgsmål der er og at vi også kan nå inden et folketingsvalg at behandle borgerforslaget her i folketinget

svarede ministeren til herre søren egge rasmussen at at fns halvandengradsrapport sagde at der jo stadig er tid

stadig kan nå halvanden grad hvis vi virkelig giver den fuld skrue nu altså ikke det som vi har set regeringen gøre de sidste fire år men

vi har fra alternativets side valgt at sige vi tager fat i noget helt særligt som

forudbeskatte nogle af pensionsmidlerne det er en ganske lille andel og

til en meget ambitiøst indsats de næste fire år og der

hvorfor skal vi ikke have en langt stærkere indsats lige nu og hvorfor er der blevet skruet så meget ned for blandt andet forskningsområdet i den periode hvor ministeren har været ved roret

vi er parate til løbende at forstærke indsatsen og

det ikke noget at vi gør noget alene i danmark

gøre i eu for at få hævet ambitionsniveauet dér og

skal være klimaneutralt senest i to tusind og halvtreds det er jo med til at

i to tusind og halvtreds er det hele verden er blevet enige om at hele verden skal det er jo ikke ambitiøst i sig selv jeg vil bare lige sige

med finansministeren hvor han faktisk fortryder at man har skåret ned på forskningsmidlerne til det her energiområde

at det var ærgerligt at man skruede så meget ned som man gjorde

i størrelsesordenen fire fem milliard kroner om året de lægger op til

klimaneutralitet to tusind og halvtreds at det har alternativet jo

set ikke at alternativet kæmpede for at det skulle være tidligere og der står også senest to tusind og halvtreds og som herre jan e jørgensen har gjort opmærksom på i dag

sker før to tusind og halvtreds

set at vi havde undgået den besparelse der var på energiforskningen jeg er så glad og tilfreds

år har kunnet skrue op for niveauet og at vi har lavet en energipolitisk aftale

det var da kedeligt og jeg var da også endnu mere eller lige så ked af det da vi

penge ud på forskning og udvikling

energi og klimamæssige mål

afstemningen om de fremsatte

til vedtagelse vil som nævnt først finde sted tirsdag den syvende maj

giver ordet til økonomi og indenrigsministeren

med det beslutningsforslag vi nu skal behandle vil forslagsstillerne pålægge regeringen at fremsætte et lovforslag om etablering af et center for demokratiudvikling og borgerinddragelse baggrunden for forslaget er ifølge forslagsstillerne at vores demokrati trods en høj valgdeltagelse er under pres

vores demokrati som sådan er under pres vi har som

forslagsstillerne også nævner en tradition for en meget høj valgdeltagelse sammenlignet med andre lande det gælder både valg til folketinget men faktisk også valg til både kommunalbestyrelser og regionsråd i to tusind og seksten blev danmark verdensmester i valg da danmark i en international undersøgelse lå øverst på listen over lande der gode til at afholde valg undersøgelsen omfattede en hundrede og firs præsident og parlamentsvalg afholdt

hundrede og ni og tredive lande i perioden to tusind og tolv til femten det synes jeg faktisk vi kan være stolte af

selvfølgelig vigtigt at vi bliver ved med at have fokus på at udvikle vores demokrati det er også et vigtigt redskab til at involvere og engagere borgerne at vi bliver ved med at afsøge nye muligheder

borgerinddragelse dér hvor det giver mening det tror jeg ikke der er nogen der er uenig i jeg tror heller ikke der er mange der er uenige i at udfordringen i dag er at skabe nogle rammer som i højere grad inviterer borgerne til også at engagere sig politisk det gælder ikke mindst de unge som traditionelt stemmer mindre end resten af befolkningen

såmænd også enig med forslagsstillerne i at det er vigtigt at vi i danmark vedbliver at forske i og eksperimentere med nye modeller for demokratiudvikling og borgerinddragelse når regeringen alligevel ikke kan støtte

de muligheder for at forske i og udvikle nye muligheder

for det er også regeringens opfattelse

borgerinddragelse bedst udvikles i lokalt samspil med borgerne hvor behovet er selv om regeringen er

andet skal fungere som en forskningsinstitution jeg vil give eksempler på demokratiudvikling og borgerinddragelse på universiteterne i kommunerne og fra centralt hold for så vidt angår forskningen

oplyse at økonomi og indenrigsministeriet den otteogtyvende marts

finansudvalgets tilslutning til at ministeriet kan yde et tilskud på ethundrede

nogle stykker i odder kommune hvor der er tale om en to årig forsøgsordning kan man endda stille borgerforslag og skrive under på sådanne allerede når man er femten år gammel fordi kommunen herved ønsker at engagere de unge i efteråret to tusind og atten satte aalborg kommune i et samarbejde med teknologirådet gang i et visionsprojekt hvor kommunen spurgte borgerne hvordan de så aalborg i dag og i fremtiden i projektet indgik blandt andet en række workshops med nogle af de borgergrupper der ikke så tit kommer til orde

københavnerkonferencen for to hundrede af kommunens borgere ved københavnerkonferencen ønskede kommunen at undersøge hvornår inddragelse er godt og om der er særlige metoder som fungerer bedre end andre det skulle give inspiration til en ny formålsramme for inddragelse af københavnerne i fremtiden kommunerne er således hver især i fuld gang med at udvikle og afprøve den model

jo ikke sikkert at ens model for borgerinddragelse og lokaldemokrati passer

anvendelse af midlertidige rådgivende udvalg med borgerdeltagelse hvilket kommunerne også

også fra centralt hold er der fokus på demokratiudvikling og borgerinddragelse helt oplagt er det at nævne skolevalget som folketingets præsidium

i to tusind og sytten gjorde til en fast tilbagevendende begivenhed hvert andet år på landets folkeskoler og som efter min opfattelse på alle måder er en kæmpe succes for vores demokrati skolevalget blev senest afholdt den enogtredivete januar i år og næsten firstusind elever fra landets ottende ti ti klasser fik mulighed for at stemme ved et prøvevalg til folketinget og at skolevalget så er udsprunget af et forslag fra valgretskommissionen som jeg selv var medlem af og som duf nedsatte i to tusind og ti gør mig selvfølgelig ikke mindre begejstret for succesen det er efter min opfattelse også værd at nævne at folketinget netop har gjort ordningen med borgerforslag i folketinget permanent ordningen har siden den

fireogtyvende januar sidste år betydet at fem borgerforslag har fundet vej til folketingssalen og det synes jeg er med

at vise at det nytter noget at engagere sig for selv om vi endnu ikke har vedtaget et borgerforslag i folketinget er emnet kommet på den politiske dagsorden det bliver

i medierne og har fået et fokus som det ellers ikke har fået og det synes jeg

på mit eget ministerområde vil jeg fremhæve at de enkelte kommunalbestyrelser ved en lovændring sidste år fik mulighed for at udskrive bindende kommunale folkeafstemninger om en sag i kommunen den enkelte kommunalbestyrelse har dermed mulighed for at spørge vælgerne til råds og være forpligtet af resultatet der har endnu ikke været afholdt en sådan bindende kommunal folkeafstemning men ministeriet oplever at der er stor interesse fra kommunerne dette nye demokratiske redskab udgør efter min mening et fint supplement til kommunens øvrige demokrativærktøjer jeg nævner alle disse forskelligartede eksempler

jeg mener at det bedst udvikles lokalt i samspil med borgerne dér hvor behovet er det er de mange

initiativer der tages landet over også et godt bevis på jeg har for så vidt forståelse for

om borgerinddragelse ét sted efter min mening er der

at det skulle inspirere til nytænkning i vores demokrati og den måde vi lokalt involverer borgerne på kan risikere at få den modsatte effekt for så snart man fra centralt hold

så at sige sætter borgerinddragelse på formel

en risiko for at man i kommunerne tager udgangspunkt i den centrale tækning og derfor i mindre grad lokalt

idé regeringen kan ikke på det foreliggende grundlag

nævne alle de fantastiske eksempler på hvordan man arbejder med borgerinddragelse rundtom i danmark man kunne også komme med en meget meget lang liste hvis man tog de internationale briller på og se hvad de gør andre steder som vi jo også kunne blive inspireret af ligesom vi

i forbindelse med et borgerforslag

en uddybning af det her med at det vil centralisere at det vil ødelægge borgerinddragelsen at

og og vidensdeling på det her område hvordan er det ministeren mener at det kan centralisere det hele

som tænketank der var med til at udvikle og være innovativ

jeg skal beklage at jeg ikke også havde fået skrevet et

der er jo masser af ting man kan lade sig inspirere af og så havde jeg

var jo en række eksempler på hvordan man også har gjort det ude i kommunerne

muligheder der er og udviklet det

er ret godt at det kan blomstre på den måde rundtomkring og at man også kan finde løsninger i odder som de synes er gode og i københavn som de synes er gode og i

de synes er gode og så fremdeles

være dem der skal inspirere alle til at gøre et eller andet

dem der siger at nå okay vi forestiller

gøre det på de her tre måder og så sidder og vælger iblandt de tre måder i stedet for ligesom at lade

set også i forhold til noget af det her så det

ja og noget som spørgeren også lægger vægt på

jo også vidensdeling eksempelvis så hvordan forestiller ministeren sig så også

er man har grebet det her an udeomkring i landet de gode erfaringer og de dårlige erfaringer så vi også kan inspirere hinanden og netop på den måde være med til at udvikle det her område

fra ministeriets side kan facilitere det

og det er jo ikke ukendt at videncentre er nogle som ikke i sig selv sådan bliver styrende for hvad der skal foregå derude men

kommuner også har ressourcerne til

få samlet op på erfaringerne og få sammenlignet dem med hinanden og så videre

sig i vejen for at ting også kan vokse nedefra og om ministeren ikke kan se at der faktisk også er et behov for at de gode initiativer bliver evalueret og udbredt noget mere

vi diskuterer det her i et tomt rum

intet er sket i forvejen ud over at nogle kommuner lige gør lidt godt og det er jo dejligt at de

fonden teknologirådet har et arbejde det tror jeg

der foregår jo en række ting på det her område allerede

bare passe på at man ikke bygger ekstra klodser for at bygge ekstra klodser

set bare det synspunkt jeg synes at det er vigtigt at man hele tiden

noget af pointen med det her center er jo faktisk at organisere

er jo masser af de beslutninger vi træffer inde i det her folketing som ikke starter fra bunden af

styrer de demokratiske processer derude

center der forpligter sig til at involvere og inddrage

ministeren ikke se en pointe i det

oprette nye offentlige institutioner hvis det er det man har lyst til

der forskes allerede i dag i demokrati og borgerinddragelse som jeg nævnte i vive

det faktisk også sådan at vi med aftalen om en fordeling af forskningsreserven

og nitten afsatte ikke mindre end ni og fyrre

million kroner til danmarks frie forskningsfond

for at understøtte de ting der sker og glæde sig

er jo dejligt i stedet for bare at oprette nye offentlige

så tager vi hul på ordførerrækken og det gør vi med fru

jeg har været herinde i mange år og har set hvordan udviklingen i demokratiet har flyttet sig fra at vi blev overvældet af rigtig mange skoleklasser der havde tid

sidste ordførertale jeg holder eller om jeg også holder den jeg har på torsdag i næste uge

er faktisk rigtig glad for at jeg er den der kan sige at denne gang ser det ud til at vi som parti støtter forslaget for i har jo tilpasset det så rigtig mange tak for at det beslutningsforslag nu er kommet til drøftelse og vi når det i denne samling

der er meget stille herinde i dag jeg ved ikke om det er stilhed før stormen men man kan næsten mærke

at noget rør sig men det bevæger sig i hvert fald ikke her i salen det er rigtigt at vi står over for nogle udfordringer og ikke kun i forhold til det kommende valg

vi står over for nogle demokratiske udfordringer har vi en elite som man er begyndt at tale om i danmark der

tager sig af demokratiet og hvor lille er den elite så i forhold til vores befolkningstal så vi er udfordret på demokratiet og det kan vi ikke overlade

som fik det til at vokse men alt andet lige har vi jo et godt udgangspunkt for at drøfte demokratiet vi har en høj

og vi indtager femtepladsen

listen over de mest demokratiske lande

som ikke har adgang til det så har vi nogle nye initiativer vi har både ungdomsparlamentet og vi har politiker for en dag og det er jo populært jeg har også selv succes med at når der er skoleklasser der kommer herind

kun kedeligt at være politiker det er faktisk også spændende og sjovt men der er nogle praktiske ting som vi skal forholde os meget nøgternt til så har vi skolevalget og vi har

som jeg har nævnt og det er jo fint at der er en minister der kan huske hvornår det startede

en anden minister der kunne fortælle at han havde været elev herinde til et ungdomsparlament så vi har gode traditioner for at udvikle demokratiet men har vi gode traditioner for at få flere med da jeg blev aktiv politiker

var der rigtig mange med i de politiske partier det er altså faldet væsentligt hvis jeg bare ser på min egen store kommune

i den gamle vejle kommune nu er vi ikke syv hundrede medlemmer i storkommunen så der sker altså noget og vi har da behov for at få folk gjort ansvarlige for at deltage i demokratiet for

kun rettigheder der har man jo også pligter

i et samfund hvor mangfoldigheden bliver mere og mere hverdag

ingen kan trække en fribillet man kan ikke stå af ansvaret for fællesskabet og for at det bliver et mere lige samfund og det er

vi som socialdemokrati arbejder for så skal vi gøre politik og demokrati mere tilgængeligt for alle ellers bliver lige adgang til valgurnerne noget vi taler om

noget som vi omsætter til handling øget tilgængelighed til politik og demokrati er heldigvis med i beslutningsforslaget når der tales om at styrke og udvide

dårligst repræsenteret i det parlamentariske system det er vigtige opgaver og derfor støtter vi som socialdemokrati forslaget og ser positivt på på det som det er fremsat i dag vi kunne ikke støtte et lignende forslag i to tusind og fjorten fordi forslaget dengang havde nogle mere

placering og organisation det er mere åbent nu

har ovre på den anden side af gaden her også kan bruges til det

nu er forslaget så blevet tilpasset

vi ser mange muligheder i det og derfor støtter vi det både nu og efter et valg

fremragende politiker som får udført en masse arbejde og lever efter sloganet at det er det utroligste man kan få gennemført hvis ikke man selv tager æren for det

det var meget fornemt tak til fru karen

på folkemødet på bornholm før man hører et ønske om mere borgerinddragelse flere gange

men som samarbejdspartner

det vestlige samfund er man klar over at de store samfundsudfordringer som klima energi sundhed og global fødevareforsyning ikke kan løses uden bedre samspil mellem borgere og eksperter virksomheder og politikere folkeafstemninger gule veste og en ringe tilslutning til politiske partier afslører

er mangel på tillid nærdemokratiet er

mindre nært eu opleves som langt væk og de sociale medier skaber ekkokamre men den gode nyhed

deltage i demokratiet i civilsamfundet det er påvist gang på gang at borgerne gerne vil bidrage til borgerinddragelse og samskabelse samt at det afføder ideer indsigt og forståelse mellem politikere og borgere det forslag vi behandler i dag er meget lig et forslag som vi behandlede her i tinget tilbage to tusind og femten grundlæggende er forslaget meget sympatisk det er godt at søge udvikling i borgerinddragelse og demokrati vi har brug for at gøre alt hvad vi kan for at aktivere borgernes engagement i samfundet øge den demokratiske forståelse og grundlæggende styrke demokratiet forslaget beskriver etablering af et nyt center med det formål at arbejde for at knytte

forske i at eksperimentere med nye modeller og metoder bruge og afprøve metoder i konkrete projekter og give danmark en position i front som udvikler demokratiet og forbedrer repræsentationen af nogle befolkningsgrupper

noget i forslaget som vi i dansk folkeparti i og sig ikke er enige i

for nu at begynde med hvordan det ikke bør se ud så vil det være uhensigtsmæssigt hvis det ender med et kontor i indenrigsministeriet eller i folketingets

femten behandlede forslaget fra uffe elbæk som jeg erindrer

ikke måtte ende i et lukket kontor og noget forskningstungt men at det skulle gavne andre end folketinget dengang diskuterede vi også meget at der i teknologirådet var meget stærke kompetencer som man reelt burde bygge på

beretning var der enighed

og en model med teknologirådet blev efterlyst i teknologirådet har vi

med netop at skabe borgerinddragelse og derigennem demokratiudvikling og teknologirådet er stadig væk levende selv om det nu er omdannet til en fond på baggrund af den beslutning som vi traf her i tinget i to tusind og elleve om at fjerne deres tilskud fonden har mange års erfaring med at samarbejde med folketinget er internationalt anerkendt og har været en inspiration til etablering af tilsvarende råd i mange europæiske lande ud over teknologirådet har vi i danmark en række eksperter

universiteter i kommuner organisationer og konsulentvirksomheder de ressourcer er nødvendigvis også noget der skal bringes i spil gennem samarbejdsflader mellem praktikere forskere og eksperter

centret udformes på en måde der fremmer det samarbejde kunne man som alternativ

tilknytning til teknologirådet det kunne give ejerskab hos de organisationer der ønsker at udvikle deres demokratiske processer organisationen ville i sig selv blive demokratisk og inddragende det er medlemmerne selv der har størst indsigt i deres egne behov de nødvendige kompetencer og års erfaring i samarbejde mellem praktikere og forskere vil være til stede fra dag et og der vil fra starten være erfaring i samarbejde med politikere både i organisationens medlemskreds og i regering og folketing teknologirådet har mere end tredive års erfaring i at rådgive og servicere politiske beslutningstagere

i en medlemskreds der mulighed for at gennemføre en storstilet inddragelse i danmark for eksempel op

og dansk folkepartis håb at vi på baggrund af den debat i dag kan følge den op med en beretning hvor vi kan samle intentionerne og pege på en retning for det videre arbejde for med den model der er beskrevet i forslaget

som sagt meget gerne arbejde videre med en beretning hvis vi kan nå det inden vi får et valg ellers må vi

tak til herre jens henrik

så er det venstres ordfører går jeg ud fra

det er nemlig herre jan e jørgensen

bestemt

jeg synes at alternativet har været gode til

fremme den demokratiske deltagelse i

er enige i samtlige forslag men jeg synes

tankevækkende nyskabende forslag således også

vi står med her i dag som er endnu en alternativ idé kunne

kalde det til hvordan man tror og håber at man kunne fremme borgerinddragelse i de politiske beslutningsprocesser vi støtter ikke ideen om oprettelse af et center som alternativet peger på

at vi tager det ansvar på os

det gør vi efter bedste evne

i mit parti ved blandt andet at være aktivt opsøgende i forhold til at hverve medlemmer og dermed etablere dialogen om hvordan medlemmerne kan bidrage i politikudviklingen det gør vi også i rigtig mange tværpolitiske netværk også blandt

demokratikommission det er et rigtig stærkt initiativ og så er der jo også kontinuerlige møder og events med interessenter hvor folkemødet på bornholm som jo afvikles om ikke så længe nok er det mest

fået rigtig mange til at komme til øen det er ikke

et folkemøde vi har et stærkt demokrati i danmark i hvert fald hvis vi sammenligner os med andre lande det værner vi bedst om ved at arbejde målrettet i partierne for at sikre at vi

det kommer ikke af sig selv og intet folkestyre uden folk

desværre ikke støtte selve beslutningsforslaget

selvfølgelig tak for ordene og det er noget som vi

med at partierne skal

ordføreren også ser en rolle for folk i demokratiet der ikke nødvendigvis vælger at være medlem af et parti når vi ser på udviklingen i medlemstal generelt set i partierne så

prangende og voksende det er en meget lille del af befolkningen der er

så hvordan ser ordføreren også kan arbejde netop mere målrettet med at få engageret og inddraget alle de borgere som ikke synes at partierne

også mange der siger at jamen jeg er enig med venstre på det her

og så videre så hvordan ser man rollen for alle de borgere som gerne vil være inddraget og deltage i demokratiet men

det er et fantastisk godt spørgsmål og jeg har jo ikke tid til at svare på det

men jeg foreslår at vi sætter os sammen efter valget og får en rigtig god drøftelse af det

min egen tese er at vi i disse år i stigende grad oplever at borgerne fravælger partier hvor man måske tidligere tilvalgte partier altså tidligere

meldte mig sig ind i det parti i bedste fald

var i hvert fald en aktiv og trofast støtte til det parti nu er det som om at rigtig mange vælgere

fravælger et parti hvis der er en enkelt udtalelse fra en enkelt politiker som man er uenig så stemmer man aldrig mere på det pågældende parti jeg får henvendelser

den slags du er grunden til at jeg ikke kan stemme på venstre

ikke fravælge et helt parti fordi du er enig med mig kom nu lige ind i kampen men det er desværre en en udfordring vi står med og hvordan vi får den løst

ved jeg ikke jeg kan bare sige at partierne og den helhed i tilgangen til politik som vi repræsenterer altså er vigtigt så det ikke kun bliver særinteresser hvor man kan

gjort noget ved miljøet eller normeringerne i daginstitutionerne eller et tredje godt emne men at man får den her helhedsvinkel på politik som vi i partierne jo alt andet lige står for

men men tak for svaret og ja jeg skulle måske

ikke forventede et fyldestgørende og fuldstændigt svar på så stort et spørgsmål men det var egentlig også for at kaste spørgsmålet ud det er jo en af de udfordringer vi står med

man ser på hvor mange procent af befolkningen der egentlig er medlem og

ikke prangende det er en af de udfordringer vi har da partierne jo er bærende elementer i den form for demokrati

er omkring tre procent af befolkningen der er medlemmer af et politisk parti og når jeg

til venstremøder ser jeg at der er rigtig mange der har både mere gråt hår

og og mindre af det end jeg end jeg selv har

det er et vilkår kan vi få

og jeg håber jo ikke at vi skal hen i den situation hvor vi skal have

sit parti men at man i en vis grad kan finde

rum også i de etablerede partier

at gennemgå hinandens udseende mens vi venter på valget

der er ikke flere korte bemærkninger

er enig i at vi i danmark på mange måder har et stærkt demokrati og folkestyre vi har universel valgret det lyder som noget helt naturligt men det er det jo ikke mange steder i verden og det er jo egentlig det allervigtigste

sammensætte et folketing som derefter udpeger en regering

så borgere der ikke føler sig repræsenteret politisk kan forme nye partier og komme herind og det sker også igen og igen det udfordrer

hvor et nyt parti er blevet opstillet som weekendavisen formulerer det

nemlig ligebehandlingen af

som vil gøre grundlæggende forskel på

synspunkter som vi ikke har haft repræsenteret

styrke ikke ved at indskrænke det

begrænse frihedsrettigheder men ved som weekendavisen

ligesom vi

endnu mere inkluderende og endnu mere nært for borgerne for den utilfredshed som som kan give udslag på måder jeg synes er triste og uheldige kan også handle om mennesker som føler at de ikke længere er repræsenteret i tilstrækkelig grad og det er

i et center der skal komme med forskellige analyser

eksperimenteren med hvordan man kan inddrage flere borgere

samfund det kan være en række konkrete forslag kunne man som man har gjort i nogle lande i højere grad åbne en diskussion om lokale budgetter

i højere grad bruge folkeafstemninger lokalt

som er kommet der er også endnu mere radikale forslag der har har været fremsat

blandt andet af nogle af de her magteliteforskere

for at inddrage mennesker som ellers ikke er inddraget kunne man forestille sig som de foreslår et borgerting ved siden af folketinget hvor medlemmerne blev udtrukket ved lodtrækning inspireret af demokratiet i det gamle

vi stadig væk langt fra et demokrati som både lokalt og nationalt afspejler befolkningen i sin helhed ser vi på

er kvinder stadig væk voldsomt underrepræsenteret specielt i lokalpolitik ser vi på klassebaggrund eller uddannelsesbaggrund

som typisk bor i ejerbolig der er færre fra den almene boligsektor der er færre der har et ufaglært eller faglært arbejde og det er klart at det skaber blinde vinkler

liv og problemer det kan vi godt vi er heldigvis en empatisk art men selvfølgelig har man nemmere ved at forstå udfordringer man selv kender fra sit eget liv og derfor er det så vigtigt at vi har en bred repræsentation herinde når det gælder

seksuel orientering og så videre og så videre

synes jeg det er et vigtigt forslag og det ville være godt at få etableret

et center og det er jo rigtig positivt at socialdemokraterne er åbne over for det for

at det kan blive til virkelighed hvis valgresultatet falder ud som meningsmålingerne antyder

demokratiet skal være levende

og det skal være i udvikling det er aldrig noget som vi er færdig med at udvikle det er noget der hele tiden er i bevægelse

så er vi nået til fru christina egelund

et problem med vores demokrati på den ene eller anden måde

under pres og hvordan gør man

de formelle sider af demokratiet først

for en reel demokratisk valghandling er til stede vi har ytringsfrihed fri meningsdannelse fri presse alle de der forudsætninger som skal være til stede for at man kan sige at man har et reelt demokrati vi står på tærskelen til et folketingsvalg hvor hele tretten partier er opstillingsberettiget vi har et meget åbent parlament og jeg tror at de fleste kolleger kan nikke genkendende til at når vi modtager gæster fra udlandet

så åbent for pressen som der er i vores parlament og så videre så når man ser på rammerne altså den formelle udfoldelse af vores demokrati og når man kigger på danmark fra udlandet så er det svært at konkludere andet end at vi har et stærkt og solidt demokrati i danmark alligevel

nogle tegn der trækker i den anden retning det er blevet nævnt af andre at partierne har meget få medlemmer

i samfundet når

hvor troværdige de vurderer forskellige faggrupper

det samme gælder journalister

vi skal starte når vi skal værne om og udvikle vores demokrati

i bestræbelserne på at udsprede den demokratiske samtale

flere borgere og når man kigger på alternativets medlemstal er der også meget der tyder på at vi andre har noget at lære af den måde som

stod også bag synes jeg den rigtig gode idé om borgerforslag

liberal alliance har støttet op om helt fra starten

jo rigtigt at der ikke er nogen af dem som er blevet vedtaget endnu men det har da sat nogle ting på dagsordenen som har ligget en stor gruppe borgere

så nogle gange skal vi også rose hinanden på tværs af partier og jeg vil

for jeg synes at alternativet virkelig gør en forskel i forhold til demokratiets udfoldelse

jeg tror vi skal starte med os selv som jeg sagde før og det heldige er at vi står på tærskelen til et folketingsvalg

en demokratisk kamp om ikke så længe skal kigge hinanden i øjnene og love hinanden at vi har tænkt os at debattere på en ordentlig måde at vi har tænkt os at svare ærligt på de spørgsmål vi bliver stillet at vi har tænkt os at gå i en debat med dem der gerne vil tale med os tænkt os at stille os til rådighed for pressen har tænkt os at give ærlige svar har tænkt os at sige hvad vi mener har tænkt os at udfolde visioner for danmark

er den institutionelle del af demokratiet den er gal med for det går faktisk meget godt til gengæld går det ikke så godt når man skal bedømme os og vores indsats og derfor mener jeg også at det er der

at man stiller forslaget og

kvittere for forslagsstillernes engagement

udviklingen af demokratiet og den demokratiske samtale

tak til fru christina egelund

møder og på gader og på de sociale medier

hører jeg ofte udsagn som politikerne lytter alligevel ikke min stemmer betyder ikke noget i den store sammenhæng jeg kan ikke identificere mig med nogen af

dem som skulle repræsentere mig der er for langt til dem der bestemmer vi kan jo godt her synes det er urimeligt og og uretfærdigt at der der bliver sagt sådan men ikke ikke desto mindre

oplevelsen det har vi selv et ansvar for men måske kan vi også godt skabe nogle rammer som gør det

at leve i et land som er et af verdens stærkeste demokratier og jeg synes der allerede nu er blevet givet nogle rigtig gode eksempler på

instanser i vores samfund og så alligevel se en tendens som vi også ser i andre lande nemlig at afstanden mellem dem der træffer beslutninger

bliver mindre og mindre det er en udfordring som jeg tænker at alle

der sidder her faktisk er interesseret i at gøre noget ved

også allerede høre på debatten det svære spørgsmål er jo så hvordan hvordan hvordan skaber vi rammer for at flere engagerer sig og oplever sig hørt og involveret der er ikke nogen lette løsninger der er

forsøg på at gøre nogle rigtig gode ting og noget af det lykkes også rigtig godt rundtomkring

ikke nogen lette løsninger og derfor har vi været med til at

det her forslag om at oprette et center for demokratiudvikling og borgerinddragelse et center som også har kontakt til folkevalgte så arbejdet kan følges og understøttes og et center der i sig selv skal være samskabende og inddragende demokrati er noget der skal passes plejes og udvikles

nok af demokratiet er i konstant forandring især som følge af de udfordringer og den udvikling der ellers foregår i samfundet både nationalt

internationalt det drejer sig for eksempel om teknologiudvikling globalisering befolkningsvækst og klimaforandringer der

at vi bliver bedre til at inddrage

det kræver udvikling af de måder den demokratiske samtale og proces foregår på ikke mindst for at få alle dem med som har sværest ved at komme til orde og som ikke er så godt repræsenteret i dag jeg synes også herre pelle dragsted nævnte eksempler på

for nogle grupper som vi ikke repræsenterer særlig godt herinde i folketinget men det er måske også de selv samme grupper som heller ikke er dem der så tydeligt kommer til orde når vi prøver at have en dialog derude

konkret ønsker vi at etablere et center der med forskellige værktøjer og på forskellige niveauer skal fastholde og styrke demokratiet og borgerinddragelsen i danmark med alt fra forskning i nye modeller for borgerinddragelse og demokratiudvikling

giver øget medejerskab der sikrer at beslutningerne nyder bred accept

og ikke mindst effektive og det er der i høj grad brug for centeret bør samtidig have fokus på samarbejde og være i tæt dialog med relevante

instanser det må være åbenlyst at et center for demokrati og borgerinddragelse ikke skal være en isoleret central institution

en institution der netop formår

selv at være inddragende og sprede sine budskaber så derfor støtter vi selvfølgelig op om det forslag vi selv har været med til at

tak for det jeg må indrømme at jeg måske lidt havde håbet på at vi ikke skulle behandle forslaget i salen her i dag og det er ikke fordi det ikke er noget godt forslag men det er nok bare fordi jeg som alle andre snart hungrer efter at få lov til

det gav mulighed for at fru karen j klint fik lov til at holde sin måske sidste tale her her omkring det her vigtige emne det ved vi jo ikke for der kan nå at komme

benytte lejligheden til at tilslutte mig de fine ord herre jan e jørgensen også sagde

en dag som i dag hvor vi diskuterer demokrati diskuterer folkestyre og diskuterer tillid

klint har været et forbillede for mange af os unge politikere der er blevet valgt ind for første gang på

hvordan man repræsenterer danskerne så

cadeau for det i hvert fald der er blevet sagt meget begavet fra talerstolen her i dag om

allerede gør og ministeren har redegjort for de mange initiativer der er iværksat

op om ordningen med borgerforslag

og vi har på ingen måde fortrudt vores opbakning til

de her borgerforslag i i det konservative folkeparti vi forsøger også med de borgmesterposter vi har rundtomkring i landet at have fokus på borgerinddragelse et af de steder hvor man faktisk gør det meget meget systematisk er i gentofte kommune

fordom om sådan en konservativ mastodont vi har haft konservativt borgmesterstyre der

en borgmester der har siddet der i ja

og derfor har man nogle forskellige udvalg som ligesom rådgiver politikerne og som man løbende inddrager i beslutningsprocesserne man har haft et udvalg omkring detailhandel

unge og boligsituationen i gentofte kommune hvor man har taget dem der ved noget om hvad unge mennesker efterspørger ind og har lyttet til dem

jo er en interessant og god måde

at gå frem på ministeren var også inde på det her med de bindende kommunale folkeafstemninger og der er taget mange initiativer måske er det også fordi

men der er mange initiativer i gang rundtomkring og det er der også god grund til jeg er godt klar over at det her center er tænkt

bredere end kun borgerinddragelse altså hele vores demokratiudvikling og det kan der også være grund til at se på men der tror jeg egentlig at

se på os selv hvordan vi går foran

gode forbilleder hvordan vi involverer i de politiske beslutninger vi træffer hvordan vi giver vores

medlemmer i partierne indflydelse lytter til dem

foran hver især

er ikke fordi jeg som konservativ som sådan har noget imod

er bare ikke sikker på at det nødvendigvis lige er et center

forslaget er måske heller ikke så konkret i forhold til præcis hvor mange penge der skal afsættes til det eller hvordan man

ikke fordi vi fra konservativ side har sådan en modstand imod det her men er måske heller ikke helt sikre på at det er det der er løsningen vi vil i hvert fald fortsætte vores arbejde ude kommunalt for

demokrati som vi for eksempel gør det i gentofte kommune

mange tak for debatten eller forhandlingen om det her forslag jeg vil gerne starte med at tilslutte mig roserne til fru

jeg kan ikke forestille mig noget mere passende end

siden jeg mødte ordføreren første gang før jeg kom i folketinget nede hvor jeg

været meget meget inspirerende det var dejligt at få ordene

her i dag til det her forslag

demokratiet både af ministrene og

i tvivl om at der sker meget med vores demokrati lige nu forestillingen om hvad det var en gang passer ikke nødvendigvis

hvad det er i dag fordi der er kommet nye teknologier der gør at vi kan arbejde på andre måder

jo også en del af vores demokrati og en del af vores

som har optaget alternativet og mig meget

en af grundene til at vi faktisk startede partiet var jo

vi kan arbejde med demokrati i dag hvordan det er vi kan få

end man nødvendigvis

gør politisk

de udfordringer vi jo også står med i demokratiet

til at se på med åbne øjne faldende medlemstal

tillid til politikerne som jo styrtdykker år

man ikke tror den kan blive lavere tager den lige et trin mere ned oplever man i danmark men det oplever man jo faktisk

forskellige møder workshops arbejde

demokratiudvikling rundtomkring i europa og det jeg oplever når

der sker noget godt lige her ovre i den her lomme og

konservatives ordfører peger på på gentofte kommune som virkelig er en af de kommuner der griber det her

ud og fortælle om når jeg står til demokratifestival i sydengland hvor der så også er nogle fra frome der fortæller om hvordan de har grebet

det her forslag skal jo faktisk se ind i den samtale hvordan er det vi hele tiden udvikler at man også lærer af hinanden hvordan er

alle de fantastiske ting der faktisk allerede sker

formålet med ideen bag det her center

vi får et styrket demokrati med langt mere involvering langt mere inddragelse

der sker efter partierne

her ting den model vi har fået er jo så direkte først i formuleringen da vi

det her center er en god idé men jeg hører ikke nogen ord om at man ikke synes det er godt at udvikle lære

demokratiudvikling og borgerinddragelse så jeg håber at vi kan finde gode modeller som også

jeg synes det er rigtig vigtigt at vi får taget skridtet videre og set på

får formidlet alle de gode ting der foregår

og får dem videreudviklet det er intentionerne bag forslaget så tak til socialdemokratiet for at støtte det og tak for i

de positive ord om

en kort bemærkning fra fru christina egelund

jeg egentlig bare takke ordførerne for engagementet i lige præcis den her dagsorden

har alternativet behøver vi jo ikke noget center

tak men altså selv alternativet kan ikke have ører ude alle de steder hvor der foregår fantastiske ting det er faktisk det

som som er ideen det er jo det her med

jeg første gang tog ud og besøgte nogle af de lokaludvalg man har lavet for for integration eksempelvis i gentofte

kun fordi jeg tilfældigvis mødte en som arbejdede der og det var vistnok i et s tog eller

så jeg skal gerne prøve at komme så meget rundt som muligt men jeg tror nu også det vil være en god idé at få sat det mere på formel

tak til herre rasmus nordqvist og tak til aktørerne her

et vigtigt emne som alle var enige om er vigtigt så det er godt for folkestyret tak for jeres indsats i dag der er ikke flere der har bedt om ordet og så er forhandlingerne sluttet jeg foreslår at

folketingets næste møde afholdes tirsdag den syvende maj

den dagsorden der vil fremgå af folketingets hjemmeside og skal i øvrigt henvise til hele ugeplanen der vil fremgå af